og dennis flydtkjær forespørgsel nummer

jeg slutter afstemningen for stemte otte og halvfems imod stemte seks

ikke nogen der ville ytre sig så vi

sker når en skimmelsvampsag er indbragt for kommunen

af kommunens egne byggeteknikere det der er vigtigt er at det skal være et uafhængigt firma

retssag det har stor betydning for parterne

man så tidligt som muligt ved hvad årsagen er er det lejeradfærd er det for lidt varme bliver der tørret tøj i lejligheden eller er det bygningskonstruktionen der er

genhuser

den her sag kørende videre så de her ting ville rette meget kraftigt op på

skimmelsvamp tager jo ikke hensyn til ejerforholdene derfor er der regler i byfornyelsesloven der er udformet sådan

alle boligtyper er omfattet af lovens beskyttelse og sådan mener jeg også det skal være fremover kommunernes tilsyns og handlepligt er efter byfornyelsesloven helt klart og meget tydeligt defineret det gælder også når det drejer sig om skimmelsvamp

at nogle borgere ikke mener at de har fået den sagsbehandling

en utvetydig og klar pligt til at gribe ind når der er sundhedsfare i en bolig og

skal bo i en sundhedsfarlig bolig det skal vi sikre bedst muligt

der er pligt til genhusning men vejen frem

gode nok og meget klare kommunerne skal vi så have vejledt bedre om de rettigheder

tilfælde af skimmelsvamp borgerne skal jo have let og uhindret adgang til relevant information om forebyggelse og om deres muligheder i tilfælde af at der er skimmelsvamp i deres boliger kl og andre interessenter på området det kan være byfornyelsesnævn det kan være boligadvokater med videre vil vi gerne inddrage

og for borgerne er det nødvendigt at få den nødvendige læring om hvordan man i praksis

startet op i år men men specifikke særregler vedrørende skimmelsvamp i private udlejningsboliger mener jeg ikke hører hjemme i byfornyelsesloven hvorfor regeringen ikke kan støtte op om det her ændringsforslag men alvoren

lovgivningen faktisk er god nok der er en utvetydig ret til at gribe ind og pligt til at gribe ind hvis folk bor i sundhedsskadelige boliger og det er kommunen der har ansvaret for boligforsyningen

tillægger man embedslægen nogle nogle institutionelle pligter kommunerne kan i dag trække på alle mulige andre end kun embedslægeinstitutionen men kan også inddrage den

jeg har også fra talerstolen i dag givet tilsagn om at vi vil kigge på

kortlægge flere af de sager hvori det så er gået galt

er god nok men det at lave et nyt forslag som kun inddrager en type boliger og

klageinstanser og at sige at det er embedslægen der skal træffe den overordnede beslutning her er ikke rimeligt

afstemningen for stemte ni og halvfems imod stemte fem

kystområderne det er sådan et af elementerne i lovforslaget det taler for så vidt for sig selv og vi har diskuteret det ved første behandling der er ikke meget mere grund til at gøre noget ud af det

udvalgsspørgsmål viser jo med al ønskelig tydelighed at regeringen ingen sikkerhed har for at det her ikke fører til varige forringelser af kystbeskyttelsen og naturbeskyttelsen i danmark

man ingen som helst mulighed for at sikre og det er jo så rigtig trist

den anden del af lovforslaget handler om at man fjerner muligheden for at planlægge for lavenergibebyggelser i lokalplaner

sådan et helt særlig besynderligt forslag fordi argumentet i bemærkningerne er at det fjerner man

hvis man fjerner en mulighed for kommunerne til at tage hensyn til miljø og klima

der viser at hvis man bygger nogle boliger hvor man stiller større krav til energi altså til et lavere energiforbrug så betyder det at boligerne bliver en lille smule dyrere derfor skal kommunerne ikke have den her mulighed der foreligger ikke noget som helst der minder om vurderinger af de samfundsøkonomiske konsekvenser der foreligger ikke noget som helst der minder om vurderinger af de klimamæssige og miljømæssige betydninger andet end at der i bemærkningerne står at man ikke forventer at det vil få nogen

vil få nogen større betydning og der henviser man til at det område i forvejen reguleres af lovgivningen

det banale at når man forringer muligheden for at stille krav

i byggeriet så har det nok nogle miljømæssige og klimamæssige konsekvenser det vil vi vende tilbage til i et samråd som vi vil holde mellem anden og tredje behandling

må de have bedre forklaringer end det der er kommet indtil nu det kan ikke passe at

vi bedt om at få lovforslaget opdelt

da gerne sige at jeg er taknemlig for at alle andre partier i folketinget støtter det forslag jeg ved godt at regeringspartierne var lidt langsomme med at nå frem til den konklusion at de skulle støtte at det blev opdelt men den konklusion kom man til da man kunne se

at forståelsen for den slags vokser når man kan se

bemærket mig at der fra oppositionens side var tilslutning til det hele vejen og det

af den simple grund at det sidste element helårsbeboelse i sommerhus i sommerhusområderne på de syv og tyve små øer

også kan have nogle negative miljø og klimamæssige konsekvenser

og kvalitet af de her huse på den anden side må vi jo sige

i forhold til de syv og tyve små øer mener vi at situationen er så alvorlig og nødvendigheden af at gøre noget for at skabe udvikling er så vigtig

meget gerne vil stemme for det og det gør vi så også og jeg er meget glad for at

der om det under a nævnte lovforslag ønskes afstemning om ændringsforslag nummer to og tre tiltrådt af udvalget de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fire

og der kan stemmes nu

forkastet der stemmes derefter

om det under b nævnte forslag ønskes afstemning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

behandling uden

en meget kort pause inden vi går til første behandlinger så stemmerne kan sænke sig i salen

have flyttet lidt flere diskussioner ud af

finder ikke at der skal oprettes et sådant statsligt realkreditinstitut og ser en række problemer i forslaget det vil blandt andet være meget problematisk at definere i hvilke specifikke områder af danmark borgerne skal have adgang til særlig statslig belåning det er heller ikke klart hvilket omfang en sådan ordning skal have og dermed hvor mange borgere i yderområderne der i givet fald skal have adgang til

ikke være alle borgere men hvordan skulle man kunne udvælge de særligt trængende

er en tilgang at instituttet til en højere rente end markedsrenten skal yde lån til kunder som ikke kan få lån andre steder en sådan manglende belåning fra de private institutter må enten skyldes at pantets værdi vurderes som for usikkert eller

låneansøgers økonomi ikke vurderes til at være tilstrækkelig god dermed vil et statsligt institut formentlig få en kundebase som er kendetegnet ved udlån af ringe kreditkvalitet instituttet vil derfor få en udlånsbog med betydelige tabsrisici og eventuelle tab skal i sidste ende bæres af statskassen en anden variant er som jeg forstår det at instituttet skal tilbyde lån med en lavere rente end markedsrenten baseret på dækning eller tilskud fra staten en sådan model vil imidlertid påvirke konkurrencesituationen på markedet hvis instituttet kan yde lån til renter der er lavere end på det private marked så vil mange låntagere søge over mod en lavere rente i det statslige institut og det er uanset om de

et lån i et privat institut det vil selvfølgelig være stærkt konkurrenceforvridende og det kan fungere som indirekte tilskud til stigende boligpriser i de berørte områder

det er endvidere afgørende at kreditvurderingen i et kreditinstitut er skarp det offentlige system har i dag ikke kompetencer til at kreditvurdere låneansøgninger det vil være ressourcekrævende at opbygge sådanne kompetencer uanset hvilken af de to modeller vi tager udgangspunkt i hvis kreditvurderingen ikke er tilstrækkelig skarp vil det indebære risiko for betydelige tab vi har i danmark et velfungerende realkreditsystem der står for

meget stor del af det samlede udlån til boligejere og virksomheder og institutterne har klart tilkendegivet også ved den seneste høring der var i folketinget at de yder lån til kreditværdige projekter også i yderområderne efter de regler der nu engang er fastsat i realkreditlovgivningen de senere år har vi endvidere set øget konkurrence fra pengeinstitutterne som i stigende grad

låne ud på boligmarkedet

til slut vil jeg gerne gentage at jeg ved flere lejligheder har tilkendegivet at det er uacceptabelt hvis låneansøgere afvises alene på grund af ejendommens postnummer såvel penge som realkreditinstitutter fortæller mig at det ikke er tilfældet

i hvert enkelt tilfælde laver en konkret vurdering af låneansøgningen for at blive klogere på problemstillingen har jeg også opfordret folk som har modtaget afslag alene på grund af geografisk beliggenhed til at kontakte mig

indtil videre modtaget dokumentation for at afslagene er givet på grund af ejendommens geografiske beliggenhed i et bestemt

at det rigtige at gøre nu er at øge vores faktuelle viden om finansieringsforholdene i yderområderne

til at erhvervs og vækstministeriet på baggrund af data fra brancheorganisationerne fremadrettet løbende udarbejder redegørelser over boligfinansieringen i yderområderne ved at øge datagrundlaget kan vi drøfte problemstillingen på baggrund af fakta i stedet for følelser og fornemmelser som allerede tilkendegivet

med på at det kan være svært at få hånd om kan være svært at få dokumenteret men jeg tror pointen er at rigtig mange af de afslag

de bliver bremset et sted tidligere

begejstret for sfs forslag men hvad er det så ministeren synes

en kreditvurdering der laves fra sted til sted det her er andre folks penge så der er mange grunde til

konkret har givet kreditter jeg

konferencen fik at vide at

en virksomhed som gerne ville have udbygget et lager et sted ude på landet

det jo klart at der vil en kreditforening og andre jo stille sig op og vurdere hvad nu hvis de lige pludselig flytter derfra eller hvis det lige pludselig

så man skal jo hele tiden afveje risikoen i forhold til det når det her er sagt har jeg så sagt

lave lovgivning på baggrund af nogle fornemmelser eller følelser og derfor har jeg bedt om at få alle de data

skal vi selvfølgelig drøfte om der er noget ekstra vi kan gøre

det bedste vi kan gøre rent faktisk at vide hvad der faktisk er tilfældet

pointen er bare at de lån bliver dyrere og sikkert også med en kortere

men kunne ministeren så ikke pålægge banker og realkreditinstitutter at de skal kunne dokumentere hvis de giver et afslag hvis de bremser noget så vi kan få lidt mere overblik og lidt mere viden om hvor i processen det her går galt for jeg synes virkelig

retskrav eller statslige selskaber og

jo bare så vidt jeg kunne bedømme en ret begrænset portefølje de samlet

set havde men jeg er vidende om at der er andre banker

som låner ud på almindelig vis og så er det måske lidt dyrere

eller ministeriet har undersøgt for eksempel den norske huslånsordning eller den islandske

en løsning som skal findes uden for en statsfinansiering så jeg kan forstå

bare påtage sig en masse risikable projekter så jeg mener at jeg stiller krav

min banklovgivning og i min finansielle lovgivning i

faktisk er overholdt til punkt og prikke hele vejen igennem så derfor

stiller jeg faktisk nogle krav i den retning ja vi har undersøgt den norske ordning den er faktisk

studieboliger og andet så det er ikke noget som man direkte vil kunne overføre hertil jeg mener ikke at der er nogen som helst grund til at vi begynder at

former for finansiering her jeg mener faktisk at det vil være udmærket at markedet selv finder ud af det

udvidet deres lån ganske ganske kraftigt efter den finansielle krise vi taler om flere hundrede milliarder af kroner og det er også kommet yderområderne til gavn så

jeg beklager at jeg smiler lidt men det er lidt sjovt at lige netop sf fremsætter sådan et forslag det er det af flere årsager

er sf ikke mødt frem i salen når vi tidligere har drøftet finansieringsudfordringer for landdistrikterne og

blandt de her forslag en idé om et statstilskud hvilket vores konkurrenceregler

tillader hvorfor dele af

valgperiode faktisk lige imod

til visse erhverv i landdistrikterne og hvor man netop betalte et risikobidrag som gjorde at den var selvfinansierende derfor har de altså lige stemt imod dele af

det forslag igen når nu sf åbenbart har ændret holdning på den front

sf er interesseret i at opnå reelle resultater med det her beslutningsforslag da man jo så nok havde sat sig en lille smule ind i tingene

derfor er vi i modsætning til sf trådt ind i det tværpolitiske arbejde

folketingets partier hvor vi netop har fået igangsat et arbejdsudvalg

med anbefalinger til folketinget på det her område blandt andet skal man kigge på seks månedersreglen som er grotesk på den måde at man giver finansiering ud fra en

så får anmærkninger fra finanstilsynet hvis

ikke overholder de her vejledninger man skal se på er lovgivning som begrænser udlån og meget meget andet

og se resultaterne af jeg vil meget gerne behandle alle forslag med seriøsitet

siger lidt om seriøsiteten i det her forslag

ikke har opdaget at den her arbejdsgruppe er sat i gang næsten alle partier

at dele af forslaget ikke kan lade sig gøre på grund af vores konkurrenceregler

det tredje at sf næsten lige har stemt imod

meget frem til det tværpolitiske arbejde i udvalget om

kan oplyse at hvis sf fremover bare vil møde op til

jeg også anbefale at sf indtræder i arbejdet på lige fod med de øvrige

det her hans christian schmidt har faktisk været ude at sige at statsgaranterede lån er lige noget af det vi skal have det har han købet selv foreslået

der er venstres konkrete forslag så vidt jeg forstår på realkreditrådet

er seks måneders liggetid fuldstændig underordnet for den her problemstilling om det så

år ville udfordringen være at de her huse ligger nogle steder

omsætningshastigheden er utrolig lav og det vil påvirke

mulighederne for at få lån det vil ikke have nogen som helst betydning

at venstre fortsætter ud ad et spor som ikke

giver en løsning for de mennesker som er stavnsbundne i deres huse rundtomkring på landet

også nævner og som sf i øvrigt lige har stemt ned

en statsgaranti mod at den er selvfinansierende der er en væsentlig forskel

ikke det sf foreslår i det her forslag vi har en række gode erfaringer

vi har udflyttet skat den digitale tinglysning sikkerhedsstyrelsen miljøcentrene med mere desværre

netop noget af det som dem der udbyder realkreditlån og finansierer ejendomme i landdistrikterne påpeger

sig selv at det vanskeliggør mulighederne for at få lån det er blandt andet nogle

udlån drejer det sig om nu

i folketinget har nedsat et arbejdsudvalg som skal komme

som begrænser pengeinstitutternes og realkreditinstitutternes udlånsmuligheder

ja vi

i det udvalgsarbejde man vil i gang med eller omfatter det også statsgaranti statsgaranti er jo også en form for statslig finansiering

involveret så jeg kan ikke helt blive klog på hvad

staten at garantere for lån som eventuelt bliver misligholdt det er i bund og grund også en eller

at det i eu retten ikke opfattes sådan men det er i hvert fald

de private låneinstitutter på det her område og det

forstå er venstres linje og man ønsker ikke nogen

indtil den her regering besluttede

til landbrug og fiskeri det generationsskiftelån det er et område hvor man i den grad understøtter erhverv i landdistrikterne

er meget interesserede i at vi går ind og kigger på

vi skaber balance i danmark det er en udfordring som

ikke løses løses med et snuptag

med det forslag

hjælpe væksten på vej i yderområderne ved at sikre

vi må jo anerkende at der er visse områder i danmark hvor det er meget svært at låne penge til boligkøb

det kan virke temmelig uhensigtsmæssigt især fordi mange af de familier der flytter på landet netop køber et hus

så jeg er altså enig i forslagsstillernes diagnose men jeg deler ikke sfs opfattelse af hvad der er den rigtige medicin det foreslås nemlig at det skal være lettere at få adgang til lån til ejerbolig eller erhvervsejendom i yderområderne ved etablering af et statsligt

er en række forhold der gør at socialdemokratiet er endog meget betænkelig ved en sådan løsning for det første ønsker vi ikke at sætte den troværdighed som det danske realkreditsystem har over styr

i dag overordentlig stor tillid og dermed meget lav rente for det andet vil oprettelsen af et statsligt kreditvurderingsselskab være en bekostelig og meget usikker affære dels fordi staten ikke har erfaring

dels fordi de ejendomme der vil skulle belånes er de mest usikre på markedet med størst risiko for tab for det tredje kan det tilføjes og det er allerede nævnt at et statsligt realkreditinstitut kan være stærkt konkurrenceforvridende og dermed i strid med eus regler for statsstøtte alt i alt mener socialdemokratiet ikke at det er statens rolle at være realkreditinstitut jeg mener vi skal gøre alt hvad vi kan for at skabe vækst og arbejdspladser i landdistrikterne på den måde kan det også blive lettere at få mulighed for at få adgang til kredit men det skal være i den rækkefølge der er behov for politisk handling for at sikre landdistrikterne og det er noget som optager socialdemokratiet og regeringen meget men dette forslag vil være at gamble med midlerne i fælleskassen og det er der ikke brug for

ikke kan låne penge til bolig eller erhvervsejendom på trods af at de faktisk har en valid økonomi det problem skal vi politikere løse og da finanstilsynet og realkreditinstitutterne og de borgere der bor ude i områderne tilsyneladende har tre forskellige oplevelser af hvad der er op og ned i den her sag

vi i landdistriktsudvalget enige om at vi simpelt hen ville sætte alle parter sammen til en høring hvor de kunne mødes og hvor de kunne komme med nogle fælles

hvordan vi løser det problem vi var også

vi gå videre i processen og sammen finde ud af hvordan vi gik videre set i lyset af at det var den proces som et enigt landdistriktsudvalg besluttede at følge så kan det måske godt undre nogen at sf pludselig i pressen præsenterede et forslag til etablering af et realkreditinstitut få dage inden vi overhovedet skulle have den høring men så kom jeg til

på at det måske ikke er så underligt endda fordi

for at man kan blive enig med resten af landdistriktsudvalget for at man kan følge en proces så kræver det naturligvis at man dukker op til landdistriktsmøderne det kræver at man deltager i det

vi har stadig væk til gode at se fru karina lorentzen dehnhardt som vistnok er sfs landdistriktsordfører i udvalget

er det rart at se at selv sf begynder at interessere sig for landdistrikter og øer

det kan vi kun glæde os over i resten af udvalget og skulle fru karina lorentzen dehnhardt være interesseret i at beskæftige sig med landdistriktspolitik ud over selvfølgelig at lave et par mediestunts op til et folketingsvalg

der oprigtigt af hjertet brænder for landdistrikterne og øerne og fordi vi alle sammen uanset partifarve brænder for landdistrikterne og øerne

regeringen til at nedsætte en arbejdsgruppe som skal komme med nogle forskellige bud på hvordan man kan afhjælpe problematikken det kan for eksempel være pantebrevsløsninger det kan være at se lempeligere på reglerne om at huset skal være omsætteligt inden for seks måneder

enigt udvalg der er i gang med at finde løsninger på området her og i dansk folkeparti vil vi gerne have undersøgt til bunds hvilke muligheder der er for at bekæmpe skævvridningen i landdistrikterne

derfor tilslutter vi os den betænkning som udvalget er i gang med at udarbejde en anden vigtig ting at pointere her

er faktisk at det værste vi overhovedet kan gøre mod landdistrikterne er at give dem nogle særvilkår som for eksempel de her særlån ministeren redegjorde også fint for det i sin tale

faktisk kan risikere at blackliste nogle områder hvor de ikke kan få lån på normale vilkår

det ude i befolkningen hedder nå det er jer der er inde under de her lån hvis der først er to huse på en vej der får de her lån så bliver det altså hurtigt et bestemt område en landsby og det kan komme til at se rigtig grimt ud og det er ikke det som

gerne høre hvad ligger der i det altså hvad

er mulighederne så jeg havde indtryk af

ellers anser det for at være en samfundsmæssig opgave at prøve at understøtte både bosætning og erhvervsudvikling

i i landdistrikterne så så jeg vil gerne høre hvad

fru mette hjermind denckers opfattelse er

er jo afhængigt af om der sker noget på finansieringsområdet

hvad skal vi med planer hvis ikke der er mulighed for at få gang i den derude på landet

er det vores opgave som politikere at skabe nogle rammer så vi kan få folk til at flytte derhen hvor de gerne vil bo vi ved også at der er en række personer som kan blive lånegodkendt

vil ikke altid låne ud og så hører alting jo op så går livet i stå derude og det er jo det der

nu har boligudvalget jo afholdt to høringer

her problemstilling og jeg ved ikke om erhvervsministeren stadig væk er af den opfattelse at der ikke er nogen problemer nu har vi så fået et løfte om at

vil prøve at følge op på situationen så

men man vil ikke medtage statsfinansielle løsninger for enhedslisten forekommer det lidt underligt vi mente ellers at have en aftale med venstre om at

som skulle se på alle muligheder men sådan kan tingene jo forandre sig det var måske rart hvis man kunne blive orienteret om at

enhedslisten har for længst meldt ud at

problemstilling skal løses ved

når markedsfunktionerne

staten som jo allerede er involveret i finansiel stabilitet som har udlånsinstitutioner som også vil kunne realkredit

i de tilfælde hvor der er sket noget

er det den danske stat det danske samfund der har været derude

arbejderboligerne efter anden verdenskrig er de to ting som har rykket allermest derude på landet og skabt gode arbejds

på andre måder sikrer at livet på landet kan foregå også på island har man

vi må sige om om forslaget

rente og så bliver det bare en ekstra afgift af at bo på landet

enhedslisten langt bedre ville kunne støtte så hvis vi skal konkludere

er et meget løst og meget meget bredt udspil som formentlig bliver torpederet af den enighed der er mellem de borgerlige og regeringen

enhedslisten betragter sfs forslag som et fremskridt

skævvridning af danmark i gang og der er

muligheden for finansiering af boliger erhverv og så videre er blevet vanskeliggjort i de senere år problemstillingen er altså reel nok og vi har haft

i landdistriktssammenhæng med høringer

vi finder løsninger men vi har et godt realkreditsystem i danmark som jo helt bevidst skal sørge for så vidt muligt at sikre

der snakkes om og der er nok ingen af os her være interesseret i

det system ikke af sig selv kan løse alle spørgsmål når der tales om værdisættelse

jeg godt pege på at det der er sket i de senere år

at det pantebrevsmarked der var en del af hushandler hvis vi kigger historisk på det

nu er bankerne jo så i en situation hvor de i hvert fald er meget tilbageholdende og måske også vil foretage den samme vurdering som realkreditten forskellen

at det var sælgeren der lod et beløb stå i ejendommen

om man turde investere i den ejendom for det havde vedkommende gjort og muligheden

dermed at hjælpe en køber på vej eller unge mennesker på vej

kan give en pant der er forholdsvis sikker en mindre pant en førstepant og så er der en der måske kender køber

dybt i øjnene og gerne vil sælge og

kan bidrage til at den handel går i gang og vi har jo også hørt af

forelagt på høringen at det faktisk blev en sådan løsning der løste en sag der var

og det er jo så til overvejelse i regeringen om man kunne hjælpe det på vej ved måske at give særlige skatteforhold for dem der tager den

tænke den her tanke om en statslig institution der skal yde særlige lån så

det kunne siges her fra talerstolen til venlig overvejelse for måske at

det foregår simpelt hen lige uden for min hoveddør og det er selvfølgelig noget som jeg

er optaget af for for mig er det her en lighedsdagsorden det handler om at man har lige adgang uanset hvor man bor i landet til de samme muligheder og det har man altså ikke

at vi på høringen fik dokumenteret at der faktisk er et problem for

i den meget korte tid som den har eksisteret

oplevet at yde lån i de tilfælde hvor realkreditten svigter jeg tror heller ikke at løsningen er at påtvinge realkreditten

de lave renter men vi må reagere på at der er folk der kommer til at være stavnsbundne i deres huse og det er en utryg situation vi må reagere på at der ikke bliver skabt arbejdspladser fordi virksomheder får nej til at investere eller til

gnaver det på skatteindtægterne og så gnaver det på velfærden og så er den onde cirkel

den norske ordning har været nævnt et par gange her i dag jeg synes det er en rigtig interessant

ordning som vi burde undersøge nærmere jeg ved i hvert fald at

der er venstreborgmestre i sydjylland som er meget meget optagede af den her dagsorden

jeg synes det er rigtig fint at der er blevet nedsat et udvalg i landdistriktsudvalget jeg havde en samtale med formanden for udvalget i mandags fordi jeg vidste jeg ikke kunne dukke op i tirsdags og jeg sagde at

flertal for hvad som helst der bringer den her diskussion videre

fortsætter i en ond spiral jeg tror bare

at kigge på seks måneders liggetid og rådighedsbeløb er

jeg tror ikke det løser problemet for når den sidste bus er kørt

er en faldefærdig rønne og når der i øvrigt ikke bor nogen i alle de andre huse rundtomkring

højst sandsynligt ikke eller i hvert fald kan det vise sig at være rigtig rigtig svært så om liggetiden er seks måneder en år eller to år

der er allerede et realkreditinstitut som har fået anmærkninger for at have en lidt for løs

jeg tror simpelt hen ikke at vi får løst det her i det sædvanlige realkreditsystem der skal simpelt hen en anden ordning til

har skubbet til at der er blevet nedsat et udvalg for det har godt nok været lang tid undervejs

få kigget på den her problemstilling

sfs forslag og jeg tror sådan set også at tiden

udfordringerne for vores yderområder

for at vi bliver nødt til at kigge på noget hvor staten i en eller en grad er medspiller for at få løst den her knude

følge den her sag til dørs det betyder at dukke op til udvalgsarbejdet til

når nu det er så vigtigt

at hvis vi laver en statslig låneordning

pendant til realkreditinstitutter

boliger med en særlig attraktiv og flot udsigt

vil men det bliver et skraldespandspengeinstitut eller bank som alle vil frygte at komme ind

fremadrettet at når pengeinstitutterne på det

det område hvor det ligger bruger man skraldespandsselskabet og derfor skal du også have den her fordyrende måde at låne på du kan ikke bare låne

den måde laver man en skævvridning mellem land og by og det er

er så optaget af det her

vigtigt at der kommer nogle løsninger

over de senere år jeg er oprigtig talt bange for at

større problemer jeg mener heller ikke at løsningen er at stille færre krav til vores pengeinstitutter og til vores realkreditinstitutter forstået på den måde at

jeg synes ikke at vi skal opleve at der der opstår alle mulige uhensigtsmæssige bobler derfor

skal findes i et andet system end i det almindelige system og vi kan jo bare skele til norge og se at der har man noget der fungerer

kigge på realiteterne i et parti som sf men det ville jo styrke lovgivningsprocessen

at finanstilsynet sætter nogle rammer

rådighedsbeløbet som er helt urimelige og helt ude af trit med virkeligheden så vi har dannet os den viden ved at være til stede ved at deltage i udvalgsturene nu hvor

efter alt at dømme ser ud til at blive stemt ned på det her forslag kunne sf så

nedsætter et udvalg som skal undersøge de her ting og komme med nogle konkrete løsninger på hvordan vi løfter de her

positivt at partier på tværs af det politiske spektrum udviser en stor interesse for at skabe et bedre sammenhængende

er vores holdning klar og det har den været fra dag et vi ønsker et sammenhængende land nu men også i fremtiden jeg synes at listen over initiativer vi har lavet for at sikre en bedre sammenhæng er lang og imponerende det er langtfra første gang jeg henviser til de mange initiativer men alligevel synes jeg godt at jeg vil bruge lejligheden til at henvise og henlede opmærksomheden på nogle

har sammen med et bredt flertal justeret udligningsordningen som jo gav et varigt løft i forhold til at omfordele omkring fire hundrede

fra de større byer til kommuner med landdistriktsudfordringer det er

en erkendelse af at der er sket et skift i forhold til det sociale tryk og jeg skal love for at det gav ballade i de større byer

brugt lidt flere penge men sandheden er at det er første gang det er sket i mange mange år

kan modtage et forhøjet befordringsfradrag

med en lang daglig befordring mellem ø områderne vi er faktisk gået fra tolv kommuner til fem og tyve kommuner

også gennemført en ændring af planloven med en landdistriktsbestemmelse i øvrigt mens sf havde en minister på området hvor vi sagde at

bygninger i kommuner med tilbagegang

beskæftigelse og bosætning

jeg tror at carsten abild som er formand for landsbyerne

første gang i mere end fyrre år at der er kommet en ændring til gunst for landdistrikterne i planloven derudover har vi jo givet tilladelse til at der nu kan opføres en række forsøgsprojekter i landdistrikterne i forhold til at understøtte turismedelen vi har lanceret i øvrigt sammen med fru annette vilhelmsen da hun var partileder og

vækst og erhvervsminister et meget ambitiøst mobiludspil med over to og tyve initiativer

vi understøtter det at der skal være bedre infrastruktur i landdistrikterne

de nye aftaler der skal laves at vi sikrer når vi laver nye aftaler så bliver sådan at man skal tilgodese landdistrikterne ligesom vi gjorde da herre ole sohn var

de to hundrede og syv dårligst dækkede postnumre

bedre mobildækning det er ved at blive rullet ud her i foråret det er en investering på en fem seks milliard kroner altså har vi været nede at kigge på rammevilkårene ganske mange gange mens fru

var transportminister

til togfonden dk der skal lave et historisk løft af den danske jernbanetrafik timemodellen vil give hurtigere og bedre togforbindelser i hele landet også til gavn for vores landdistrikter det betyder rigtig meget for borgerne i landdistrikterne og yderområderne at pendlerafstanden til de største vækstcentre formindskes

hver eneste morgen pendler til københavn men bliver boende i odense og på fyn så det betyder rigtig meget derudover vil jeg godt have

første gang vi har lavet en samlet plan en handlingsplan for at udvikle turismen kystturismen som jo understøtter væksten og udviklingen i landdistrikterne beskæftiger faktisk halvfjerdstusind mennesker på helårsplan

rigtig meget fokus på her at udvikle kyst og naturturismen som er lig med områderne i landdistrikterne derudover

i fællesskab lavet landsbyfornyelsespuljen hvor vi fulgte op på den kæmpestore

at der står en række tomme huse i vores landdistrikter der står nogle

til ruiner hvis man lægger kommunernes medfinansiering ind under så er det samlet set et løft sammen med det vi gør

faktisk har afsat særlige midler til områdefornyelse til byfornyelse i landdistrikterne

rammebetingelserne vi gør også det at vi afleverer en årlig redegørelse

men vi har med redegørelsen fået et meget mere præcist og meget mere nuanceret billede af virkeligheden herunder ikke mindst udfordringer

der skal jo ikke være tvivl om at landdistrikterne og yderområderne står over for nogle

særlig igennem på en række områder jeg kan nævne fysisk og digital infrastruktur som

jo ofte debatteret bredbånd her i salen det er også de forhold der er i den demografiske udvikling hvor man kan sige at det

lidt skægt at tænke på at københavn og aarhus er de yngste byer vi har

tror at vi lavede en opgørelse til en konference vi holdt sammen med ældre sagen og landdistrikternes fællesråd her i huset

i københavn er der kun ti procent af borgerne

65 i aarhus er det tolv

og

65 så der er nogle udfordringer

ingen tvivl om det men men der er jo også udfordringer når vi taler om den demografiske udvikling med så mange mennesker som nu skal på pension eller

når vi debatterer de her udfordringer synes jeg

det er afgørende at vi har den nødvendige viden om det og der må jeg sige at

sfs forslag om en handlingsplan jo gør at man skal skride til

meget dyre løsninger så derfor synes jeg at det er klogt at man måske sammen med vores årlige redegørelse kunne skabe et bedre vidensgrundlag og et kvalificeret grundlag for den videre debat den næste redegørelse forventer vi at aflevere i sidste halvdel af april to tusind og femten og den redegørelse kan jo på en række områder være med til

at tilvejebringe et vidensgrundlag som kan være udgangspunkt for den videre og den gode konstruktive debat vi er heldigvis kommet et stykke videre i udviklingen af landdistrikter og yderområder

jeg mener at det er helt afgørende at vi har tilstrækkelig viden på området fordi det er meget komplekse problemstillinger urbaniseringen er jo ikke en glidende bevægelse mod byerne det er en bevægelse begge veje som herre lars dohn sagde under den tidligere debat

landdistrikterne også vi ved fra en tryg undersøgelse vi lavede med jørgen goul andersen fra aalborg universitet hvor vi havde fem tusind respondenter inde at der faktisk næsten er dobbelt så mange som dem der bor i landdistrikterne som godt kunne tænke sig at flytte derud den tætte adgang til naturen netværket det

at man har nogle tætte fællesskaber betyder rigtig meget og der har vi jo også taget hånd om den del af det

vi skal behandle et lovforslag om senere på året hvor vi nu gør fleksboligerne til en boligform hvor tilladelsen følger boligen og ikke personen og

første som jeg har skitseret de overordnede rammevilkår hvor vi løbende tager diskussionen

hvor vi for nylig gjorde det rimeligt

være erhvervsvirksomhed på vores øer nemlig

blive ligestillet med erhvervslivet på fastlandet rammebetingelser som jeg har nævnt med udligning derudover

vi løser konkrete problemstillinger som vi har gjort med fleksboligerne landdistriktsbestemmelsen og derudover synes

kæmpe opgave med det der hedder branding nemlig det at sikre at man taler pænt og ordentligt

den rådne banan og sociale nomader og ruiner

vores landdistrikter på en god måde så det er det vi arbejder med

det er helt afgørende at vi har tilstrækkelig viden selvfølgelig om det her område og som jeg har sagt

etableret et landdistriktsministerium

er det fordi vi sætter fokus på det og har gjort det i et godt samarbejde med flere af partierne i folketinget

et samarbejde også godt og ordentligt med vores landdistriktsudvalg og vi har gennemført rigtig mange gode

det sker jo med baggrund i den politiske debat som også foregår her i salen

vil da godt benytte anledningen til at takke for

i landdistrikterne og dermed også ændret fokus det afspejler sig både i finanslov og vækstpakker og i konkrete initiativer men på den baggrund mener jeg faktisk ikke at vi kan tilslutte os det beslutningsforslag som det foreligger men er enige i at vi har behov for

på hvad der er sket siden

også på det her område er vendt en hundrede og firs grader men siden to tusind og tolv har der altså været et bredt borgerligt ønske om en samlet handleplan med lige nøjagtig den her tekst

er gået med på vores forslag

er det så sf der samtidig er skyld i

nået så langt hen i valgperioden og at vi ikke har fået det tidligere

af den her valgperiode men venstre

men vi har altså også et ønske om at vi får lavet en

har vi mange ønsker blandt andet bedre finansieringsmuligheder i landdistrikterne jævnfør den debat vi

i landdistrikterne som jo er afgørende for

vi kan udvikle dem i en positiv retning vi ønsker også

jævnfør det finanslovsforslag som vi har fremsat det er altafgørende at staten tror på et område og ikke centraliserer de statslige arbejdspladser vi havde i vko tiden rigtig gode erfaringer med udflytning af skat den digitale tinglysning sikkerhedsstyrelsen miljøcentrene med mere desværre har vi set at man har centraliseret flere af de statslige arbejdspladser vi lige har flyttet ud det er ellers sådan nogle tiltag som der er brug for

vi gerne have med i sådan en plan

så sent i forhold til et valg støtter op om

her idé om en samlet handlingsplan så glæder vi os over at det nu kan blive en realitet

og det fortrød man måske

læst op så er der ingen forskel

går ikke ud fra at man er kommet med et forslag

er store fortalere for den grønne omstilling på en fornuftig vis vi er store

ikke helt forstå hvor ordføreren mener twistet

i disse år flere og flere mennesker søger mod byerne landdistrikterne affolkes og arbejdspladserne klumper sig sammen i bestemte dele af landet det er en stor udfordring som kræver politisk handling og det er en udfordring som vi i socialdemokratiet tager meget alvorligt for danmark er og skal være et lige land hvor distancen fra top til bund er lille hvor folkeskolen er mødestedet for børn af

både direktører og frisører og hvor man ikke kun bor op og ned ad folk man ligner på en prik den lighed og mobilitet er et mål for os socialdemokrater derfor er det også meget vigtigt at være opmærksom på risikoen for en skævvridning af danmark som ministeren har været inde på har regeringen allerede også mens sf var i regering sat forskellige initiativer i gang der har til formål at styrke udviklingen i landdistrikter og yderområder vi har sammen justeret den kommunale udligning og med vækstplan to tusind og fjorten har vi lanceret flere initiativer der

er der naturligvis stadig væk yderligere udfordringer for landdistrikterne som vi netop

der kræver konkrete og målrettede initiativer regeringen udarbejder løbende initiativer og løsninger på området og i det arbejde er det vigtigt at tilpasse løsningerne til

er det rigtige at gøre under de givne omstændigheder derfor kan socialdemokratiet ikke støtte forslaget i

for et løft for hjælp for en samlet indsats

skulle ske en

og sammen med venstre og konservative og liberal alliance fremsatte vi det forslag som herre thomas danielsen også var inde på hvor der blandt andet stod folketinget pålægger derfor regeringen at tage initiativ til at lave

har til formål

og øer på flere områder

så medgiver

kan misforstå det når jeg siger at sf stemte imod

det fordi de rent faktisk var til stede i salen og debatterede det her alvorlige emne

eneste parti der ikke fandt det her emne alvorligt nok til at de gad at stille op med en ordfører i salen

i dansk folkeparti er vi glade for at sf har ændret mening og alligevel synes at vores forslag om

samlet handleplan handleplan for landdistrikter og yderområder er en god idé

også glade for at sf er dukket op i salen her i dag for at behandle det her forslag som de var håbløst uinteresseret i for to år siden

i dansk folkeparti er vi meget optaget af at give landdistrikterne og yderområderne et løft og man må sige at vi i den grad allerede har sat vores præg på dagsordenen

det forslag jeg lige har nævnt og som sf ikke syntes var en god idé for to år siden men som de synes er en god idé i

til øerne og at strandbeskyttelseslinjen skal administreres mindre rigidt og senest fik vi også opbakning fra hele folketinget til at nedsætte en arbejdsgruppe der skal finde ud af hvad det vil koste at indføre den såkaldte landevejsmodel for øerne som går ud på at en samlet kilometer på havet skal koste det samme som en kørt kilometer på vejen vi må erkende at der er masser af udfordringer i landdistrikterne som vi skal løfte vi skal have flere statslige arbejdspladser derud vi skal have bedre lånemuligheder

bedre bredbånd vi skal fjerne betalingsringen rundt om vores smukke øer vi skal sikre at der er midler til at rive faldefærdige huse ned og så skal vi sørge for

for blot at nævne nogle af de udfordringer vi skal løse så ja lad os da sammen lave en samlet handlingsplan

det blev nævnt her i formiddag at vi på studieturene faktisk ser

studieturen til jammerbugt var den der gjorde mig

mest glad i roen

socialøkonomiske virksomheder gro op det at se at

at det hele ikke så for lyst ud så lykkedes

at få lavet en butik som socialøkonomisk virksomhed med tre

ville have svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet selve det

og andet til at gro og vokse få medborgerhuse på nedlagte skoler til at

rigtig mange steder har opdaget at hvis

udviklingen vil gå så det er en stor blanding men det helt afgørende er jo at vi som folketing skal sikre at man kan finansiere

jo altid været regeringen foretager sig ingenting

lige hørt ministeren gennemgå i hvert fald ti store områder det kneb næsten

det her med urbaniseringstendensen indtil nitten

finansminister i nitten

det var den mand som sad i stolen her i formiddag så så længere tid er det ikke siden og derfor er det op til politikerne at sikre at vi får

der angriber udviklingen for at være gået i stå

der selv lavede en strukturreform og andre centraliseringsreformer som i den grad affolkede vi hørte jo noget om hvordan der skulle være lys i alle rådhuse men det er jo svært

et lille rådhus

svært at komme forbi det for

skal man hver gang man laver ny lovgivning herinde

bærer den rigtige vej for et danmark der kan hænge sammen

lige siddet her i formiddag

ind i landbruget jamen betyder det så at der kommer liv på gårdene nej det betyder da bare

som så kommer som vandrearbejdskraft og skal udføre arbejdet og det vil sige

skal vi hele tiden have sigte på at skabe en udvikling som

synes jeg er rigtig godt og jeg vil takke sf for at have fremsat det det har også det rigtige politiske twist og jeg er sikker på at venstre ikke er så veltilpas

sigte på bæredygtighed

at der skal være nærhed tryghed ro

der er styrken ved vores landdistrikter så alt i alt

er det sådan at enhedslisten

kan støtte det her forslag vi synes det er en måde at komme videre på det må ikke blive en syltekrukke og derfor er forslagets tidsgrænse på seks måneder også vigtig

til virkelighed men

ikke foran de ting

tror jeg ikke der er ret mange partier i folketinget som ikke synes det er en god idé

ikke nogen partier som ikke vil bæredygtighed

til gengæld står der rigtig mange gode ting og det eneste

blandt andet ønsker det skal indeholde derudover

jo netop op til at vi alle sammen kan komme med input og at alle ministerierne skal komme

så det er jo kun rigtig positivt og

drivkraften hvor det ikke er fællesskabet hvor det ikke er andelsfællesskaberne der er drivkraften men

er da den helt forkerte vej at gå

men

i landdistrikter og yderområder de er faktisk befolket med ildsjæle som gerne vil gøre noget selv

faktisk jævnligt eksempler på at de holder liv i foreningslivet forsamlingshuse idrætspladser sommerfester

gør helt selv uden indblanding i hvert fald uden indblanding fra det her hus og

os kloge på hvordan det skal foregå vi skal være med til at give ordentlige vilkår for det

er sket det er at vores industriarbejdspladser

er strøget til udlandet hvorfor er de det det er de på grund af vores skatte og afgiftspolitik og det er især gået ud over yderområderne og mennesker er

at de gerne vil bo der hvor de kan få et arbejde tjene deres løn

deres familie det vil man faktisk gerne

på landet mange mennesker vil faktisk gerne

der er nærhed hvor man kender hinanden og

lidt væk fra storbyens fristelser og så videre så der er rigtig meget godt at sige om det

kommer med en politik der kunne nytte

være arbejdspladser i danmark i stedet for at tro at man skal suge hver krone man

op i statskassen og lave fordelingspolitik

med den politik man har ført

alvorligt på at ubalancen mellem den private og den offentlige sektor

det her område kan blive enige om

det er jo lapperier på den politik der

hvor man ikke kan få topskatten

masser af ildsjæle i landområder

på tværs af partier taler fornuftigt om de problemer der er

ked af at sf normalt ikke er en del af det fællesskab hvor vi er på tur

det gør man så nu men men det er sådan set et rigtig dårligt eksempel på politik er jeg bare nødt til at sige desværre jeg håber meget vi kan fastholde den gode stemning i landdistriktsudvalget

der stadig væk er grobund for et godt folkeligt arbejde i

det

alle de ting som man trods alt foretager sig på statsligt og kommunalt niveau har vel også betydning for

hvordan livet på landet udvikler sig jeg er helt enig i at der er rigtig mange ildsjæle og at de mange steder

stort cadeau til dem men når herre leif

at det her hus skal blande sig så håber jeg da ikke at det er sådan i sin yderste konsekvens for jeg mener dog at der er mange ting

det skal vi have rettet til det betyder ikke at der ikke skal være offentlig transport og så videre

det er mere vigtigt og toget kommer heller ikke lige forbi ret mange steder så der er sådan set mange ting der ikke sker derude fordi den offentlige sektor tager sig betalt og derfor er de penge

set ikke givet ret godt ud til dem der bor på landet

jo næsten kun skolebusser og det er ikke ret nemt med alt

de vilkår vi byder og det forringer vi jo hvis vi laver en meget

i københavn end de lander andre steder så der er god grund til at føre en anden politik end den der er ført indtil nu hvis vi skal have

det jeg forsøgte at sige det var ikke liberal alliances politiske ønsker om at fjerne den offentlige sektor eller gøre noget andet

en indædt uvilje mod en alt for stor offentlig sektor

trafikal ligestilling i forhold til færgetrafikken til øerne og

også et sted hvor den offentlige sektor

komme på banen og gøre nogle ting for at

vi sidder i bedre og billigere forligskredsen og bevilger penge til kollektiv trafik

helt liberalistisk som jeg måske opfattede det i første omgang fra herre mikkelsens

at det er gået skævt de senere

skylden er jeg peger bare på at det sådan set er den egentlige årsag til at det går rigtig skævt i landdistrikterne så vi vil gerne have

det er altså unødvendigt at have verdens højeste skattetryk og et afgiftstryk der siger sparto og som hæmmer vækst og udvikling det er unødvendigt at have det for at

sende ham fire mærkesager med bemærkninger til og så videre

når vi snakker om yderområderne

det tit sådan et lidt trist skær

som skal løses men jeg tror virkelig at de mennesker som bor i yderområderne

opfattes som ofre de har sådan set en hverdag som fungerer udmærket jeg tror at det eneste de ønsker sig er lige muligheder de samme muligheder som alle vi andre har og det er vel egentlig også rimeligt nok

for to år siden var jeg ikke ordfører på området og det gamle beslutningsforslag fra

venstre konservative og dansk folkeparti tror

fremgik sådan set heller ikke af materialelisten i baggrundsmaterialet til

har faktisk ikke haft forudsætninger for at kende forslaget men det er jo rigtig fint

skete på realkreditområdet

har jeg ikke noget ønske om at udelukke nogen fra en diskussion om

jeg vil egentlig foreslå at vi tager en nærmere diskussion i udvalget om hvad det så er vi kan blive enige om jeg tror nemlig at vi har rigtig mange fællesnævnere jeg har aldrig nogen sinde forestillet mig at vi kan løse alle problemer i yderområderne over en nat

det tror jeg hverken vi har penge til eller tid nok til fordi nogle af dem er noget der kræver lidt mere

langsigtet tænkning tænkning men jeg tror at det er ret vigtigt at vi begynder at lave

der er af udfordringer og hvordan de rent faktisk kan løses så må man jo tage stilling og prioritere derefter alt efter hvad midlerne og også de forskellige partiers humør er til jeg synes det er vigtigt at at vi kommer videre i den her diskussion og jeg tænker at forslaget ikke

for velvilligheden og jeg må så også sende en lille ros til venstre konservative og dansk folkeparti som åbenbart har været tidligere ude end os jeg tror nu at der er nuancer når man kigger på forslagene men lad nu det ligge

set underordnet hvad der er årsag til at

jeg tror selvfølgelig at herre mikkelsen kan have en pointe i at det måske har noget at gøre med at man ikke sidder i regeringen mere

det giver nogle friheder det glæder vi os over men

ordføreren ikke ønsker at

have ordføreren til at præcisere lidt nærmere hvad

modeller med en statslig finansiering

de gode løsningsforslag så kan vi jo altid bagefter tage stilling til

om samtlige løsninger men jeg jeg synes ikke at man

heldige kan vi gøre det inden valgperioden udløber så vi har en plan klar til en ny folketingssamling problemet for mig er at hvis man nu siger

blandt andet at ministerierne bliver pålagt at komme med input

år siden så er det jo klart og forståeligt at sf er kommet lidt bagud i forhold til den viden vi andre har på landdistriktsområdet og derfor vil jeg gerne stille mig til rådighed hvis fru karina lorentzen

det jeg godt kunne tænke mig at vide

i den her valgperiode har har centraliseret flyttet jordbrugskommissionen til københavn og flyttet miljøcentrene til københavn

eller er i mere frie nu hvor i ikke

problemstillinger og jeg tror desværre ikke det ene parti har noget at lade det andet parti høre på det her område jeg tror den allerallerstørste fadæse

fik lavet en kommunalreform som sf jo ikke var med i fordi den fjernede de her mange små centerbyer

udredning ligesom vi laver en miljøudredning og en økonomiudredning

på forslag der hver for sig giver god mening men når man smider dem alle sammen oven i hinanden

de muligheder der er det gælder både i forhold til det forslag som vi behandler nu

at gå rigtig rigtig langt i fællesskab så langt som

det er faktisk den eneste måde hvorpå vi overhovedet kan tage de problemstillinger der er

også kan føle at vi faktisk herinde på christiansborg gør noget aktivt for at

derfor vil jeg bare kvittere for de meldinger som ordføreren

er primært en muliggørelse af en effektivisering af sagsbehandlingen og en nedsættelse af

der opstår i forbindelse med udbetaling af skrotningsgodtgørelse ved optagelse i affaldsregistret lovforslaget beskæftiger sig hovedsagelig

digitaliseringen af ansøgningsprocessen om udbetaling af skrotningsgodtgørelse for biler og godkendelse som indsamlingsvirksomhed samt tilmelding og indberetning til affaldsregistret digitaliseringen af sagsbehandlingen er en nødvendig men vigtig udvikling og kan medvirke

og mindskning af bureaukratiet det er vi selvfølgelig positive over for derudover hæfter vi os ved at der uddeles ros til lovforslaget i mange høringssvar netop vedrørende den foreslåede digitalisering

som en velkommen ting det skal dog nævnes at det kan være en stor fordel at involvere branchen

it systemet som skal udgøre den nødvendige digitalisering for dermed at opnå større indsigt i en gnidningsfri implementering

bilskrotning på digitaliseringsvis

synes vi selvfølgelig at det er en god idé at man gør det så nemt som muligt det er klart at it systemerne skal fungere og være brugervenlige de skal være

at køre alle de her ting skal vi have styr på men det er jo grundlæggende

lave en langsommere sagsbehandling en mere omstændelig proces bare fordi det skal køre på papir som det altid har gjort derfor ser vi selvfølgelig frem til at det bliver digitaliseret en anden væsentlig del af forslaget går ud på det her med at nedsætte prisen for for batterier for dem der producerer

det er jo fordi de bidrager til

vi også kan sikre os at affaldet ender de rigtige steder der har vi lavet en ordning som skal hvile i sig selv og som det ikke

vi kan se at man i starten fik sat bidraget lidt for lavt derfor lavede vi en ændring i to tusind og tolv som gjorde at vi fik samlet op både på det underskud der var men også på det underskud der var blevet akkumuleret og nu har vi

set fået ordningen til at gå i nul derfor er det også forventningen at

bidrag fra batterierne som sikrer at der ikke

tjener på det her men at man samtidig sørger for at det er dem der producerer batterierne

med til at betale for at de bliver samlet ind igen det er vigtigt for socialdemokraterne at vi håndterer vores affald på bedst mulig måde rent miljømæssigt og det er vigtigt at vi gør det så enkelt som muligt derfor

opfundet eller noget som helst vi har kunnet skrotte biler

eller andet sted måske også bliver brugertestet inden man igangsætter dem fordi jeg har

at man laver digitale systemer uden lige at tænke på at det også er herre og fru hansen der

når vi i dansk folkeparti taler om digitalisering

fungerer hensigtsmæssigt i forhold til de brugere der nu engang er jeg er ikke sikker på at den her sag er stor nok til at det måske er her

det er vigtigt at nævne i forhold til

i dansk folkeparti og helt sikre på at

de ressourcer der er i de brugte biler vi har jo i

i danmark stort fokus på at mindske miljøbelastningen fra bortskaffelse af affald og det

af hensyn til miljøet men jo også efterhånden mere og mere af hensyn til at

men også miljøfarlige stoffer som der skal tages hånd om nu handler lovforslaget jo primært om at få en obligatorisk digital

mindre besvær og og færre byrder for brugerne

det ser vi meget frem til fra radikal side

aktører der er på området sådan at vi får en

lovforslaget handler også om en digitalisering af affaldsregistret

er jo også i den sammenhæng et formål at lette byrderne for virksomhederne og gøre sagsbehandlingen lettere og kortere så handler lovforslaget som det også har været nævnt om at nedsætte bidraget på batterier vi har tidligere

bidraget skal nedsættes er det jo fordi bidraget kun skal

de løbende omkostninger og det ser ud til at

det skulle kunne gå o p op hvis

nedsætter bidraget som som skitseret så radikale venstre er meget positive over for lovforslaget og har ikke øvrige

lidt svært at give et generelt svar

der gælder for alle køretøjer og alle situationer men med lovforslaget gives der mulighed for at miljøbehandleren med ejerens samtykke kan forsøge at videresælge et køretøj der ellers skulle skrottes

tidspunktet for hvornår der skal produceres et nyt køretøj og dermed reducerer man ressourcetrækket omvendt vil det nye køretøj have mindre forurening og bedre sikkerhedsudstyr så i hvilket omfang

rykke på den balance og gør det

positive over for lovforslaget

det kan være svært nogle gange at bedømme balancen

reform vil jo i givet fald hvis den tager udgangspunkt i at vi skal køre flere kilometer på literen og i større grad på andet end diesel og benzin

man skal sikre at det også er sådan at borgerne for alvor kan få gavn og glæde

ud fra hvad vi har kunnet læse os til i det lovforslag der ligger her

er det her et eksempel på et område hvor det er entydigt fornuftigt og positivt at indføre den her digitalisering så det kan vi godt støtte også i forhold til registrering der er

også noget omkring udbetaling af skrotningsgodtgørelse hvor man laver nogle mindre ændringer som vi også synes ser fornuftige ud og så er der en af de diskussioner der selv om det ikke lyder sådan i dag jo faktisk har fyldt en del tidligere nemlig diskussionen om hvordan

været meningen at det skal producenterne betale for og så har der så været en diskussion af hvordan man ramte

har forsøgt sig med et par gange at ramme rigtigt nu siger vi så at vi er ret sikre på at vi rammer rigtigt

har det synspunkt at de nok betaler lidt rigeligt

synes måske at dokumentationen for hvad kommunerne reelt har af udgifter på at bortskaffe de her batterier er lidt mangelfuld på den anden side

det må være rimeligt og fornuftigt at man er sikker på at

de udgifter der er og der er også grænser for hvor mange bureaukratiske detaljer man skal kaste sig ud i

den her afgift på batterier betyder at danskerne i stedet

køber batterier via nettet hvor man så ikke betaler nogen afgift og på den måde får man altså ikke de penge i kassen kan man sige som man skal have til at bortskaffe

er enhedslisten positive over for det her lovforslag og vi forventer også at vi kan stemme

her har vi med et lovforslag at gøre som opererer med automatisk sagsbehandling hvilket betyder at man får svar så snart nogle bestemte entydige kriterier er opfyldt

som kræver vurderinger

i dette tilfælde hvor det handler om en simpel udbetaling af en skrotpræmie er det jo fremragende at man har lagt det hele ind på hjemmesiden mange vil kunne få svar straks og komme videre hertil kommer at der oven i købet varsles afgiftsnedsættelser på de udtjente bærbare batterier og akkumulatorer

bestemt ikke hver dag vi oplever det herinde så ja tak

og skrotning af biler og lov om miljøbeskyttelse det konservative folkeparti er varme fortalere for effektivisering i den offentlige sektor det gælder både i staten regionerne og kommunerne hvor vi hele tiden skal

og vores interne og eksterne kommunikation og sagsbehandling det er også et vigtigt fokus at vi hele tiden arbejder på at mindske administrative byrder for borgerne men særlig også for virksomheder så de kan frigøre ressourcer til at skabe vækst og udvikling

at drukne i bureaukrati en af måderne at gøre det på er gennem digitalisering det skal så naturligvis altid ske med respekt for den enkelte borgers formåen det må ikke være sådan at der er borgere der mister rettigheder retssikkerhed muligheder fordi de ikke er i stand til at kommunikere digitalt men det skulle der også være taget højde for i den her sammenhæng men det er noget vi fra konservativ side vil holde nøje øje med bliver respekteret

jo tale om digitale ansøgninger ved udbetaling af skrotningsgodtgørelse godkendelse af indsamlingsvirksomheder optagelse i affaldsregisteret og automatisk sagsbehandling vedrørende udbetaling af godtgørelse registrering af forhandlere mæglere og transportører samt indsamlingsvirksomheder bliver også omfattet af den automatiske sagsbehandling og ud over de mange digitale forbedringer

bliver der også en ny klageadgang for udbetaling af godtgørelse og tilsynsbestemmelser ligesom vi sænker den fastsatte betalingssats der opkræves hos producenter og importører af bærbare batterier og akkumulatorer som en del af deres producentansvar til dækning af den kommunale indsamling af udtjente bærbare batterier og akkumulatorer måske lidt for mange tekniske detaljer men blot for at opsummere at der faktisk sker en del effektivisering og digitalisering af sagsbehandling og ansøgninger som nu bliver væsentlig lettere at håndtere både for borgerne og virksomhederne og også for staten de fleste af ændringerne vedrører erhvervslivet og vi har noteret os at både fdm dansk industri og flere andre af erhvervslivets organisationer er positive over for ændringerne det konservative folkeparti kan støtte

det her lovforslag er jo at nedsætte de administrative byrder for borgerne og virksomhederne når de gerne vil af med deres gamle bil eller når virksomheder vil af med deres affald

digitalisere og automatisere myndighedernes sagsbehandling

forslaget er et led i realiseringen af regeringens mål om at al kommunikation mellem borgere og virksomheder og det offentlige skal foregå digitalt

de administrative processer nemmere og hurtigere når man ønsker at komme af med sin brugte bil siden år to tusind har skrotningsgodtgørelsen været med til at sikre dels at bilejere afleverer deres gamle biler og ikke for eksempel efterlader dem i naturen

dels at bilerne afleveres til lovlig ophugning

at ophugningen sker på lovlig vis og at metallet og de mange værdifulde dele så vidt muligt bliver genbrugt den ordning har haft god effekt men vi kan gøre det endnu bedre det skal være nemmere både for borgeren som skal have udbetalt skrotningsgodtgørelse og for de virksomheder der skrotter bilerne autoophuggerne og

fordi sagsbehandlingen samtidig automatiseres jeg kan sige til

hvor de professionelle brugere også bliver inddraget sådan at vi sikrer at modellen her bliver enkel og nem for dem der skal bruge den for

og det det lytter jeg mig til alle synes er en god idé det er en win win situation det har også været vigtigt for mig at sikre at vores lovgivning er sikret mod snyd og derfor lukker vi et potentielt hul i lovgivningen

der kun udbetales godtgørelse for skrottede biler der er registreret i danmark biler indregistreret i udlandet kan således ikke få en godtgørelse hvis ejeren vælger at lade den ophugge i danmark derudover får de virksomheder der skrotter biler en ny mulighed for at forsøge at sælge de brugte biler videre vi laver med lovforslaget nye tilsynsregler der forhindrer snyd med skrotning af biler

lovforslaget skal udbygge digitaliseringen af affaldsregistret som har eksisteret siden to tusind og ti registeret kan blandt andet andet hjælpe virksomheder til at finde andre virksomheder der kan og lovligt må aftage deres affald dermed gør vi det lettere for virksomhederne at afsætte deres affald til den rigtige behandling med lovforslaget skal registreringspligtige virksomheder nu ansøge digitalt om at blive optaget i affaldsregistret og dele af sagsbehandlingen gøres også digital dermed vil digitaliseringen også på dette område lette byrderne for virksomhederne og sagsbehandlingstiden bliver kortere det er vigtigt at at it systemerne bliver nemme at bruge for borgerne og for virksomhederne

vil der også være en inddragende proces i forhold til

nedsætter den sats som producenter af bærbare batterier og akkumulatorer skal betale for at dække omkostningerne ved de

det vil lette de økonomiske byrder for producenter og importører

at producenter og importører fremadrettet kun finansierer de forventede løbende omkostninger ved indsamlingsordningen det er vigtigt at der er tale om økonomisk balance i ordningen da der er tale om en hvile i sig selv

er noget der har vist sig også at udvikle sig alt i alt opdaterer vi lovgivningen så det bliver nemmere og hurtigere for borgere og virksomheder at komme af med deres gamle biler og deres affald på en god

genfremsættelse af beslutningsforslag b to og halvtreds fra folketingsåret to tusind og tolv til tretten som sf dengang ikke stod bag som det allerførste vil jeg gerne understrege at regeringen til fulde deler målsætningen om en palæstinensisk stat i regeringsgrundlaget fremgår det specifikt at vi i tæt samarbejde med de øvrige eu lande vil arbejde for anerkendelse så regeringens palæstina politik er klar

og selvstændigt palæstina som skal være et fuldt anerkendt og ligeværdigt medlem af fn og andre internationale organisationer regeringen har aktivt arbejdet for at fremme en palæstinensisk stat

for at give palæstina status som ikkemedlemsobservatørstat i fn den danske jastemme var og er en støtte til en tostatsløsning og til en palæstinensisk statsopbygning ligeledes vedtog folketinget den tredje april to tusind og fjorten

der giver palæstinas mission i danmark samme immuniteter og privilegier som gælder for diplomatiske repræsentationer regeringens arbejde for at fremme en selvstændig palæstinensisk stat betyder ikke at vi vil tage noget fra israel tværtimod tostatsløsningen er den eneste løsning som kan sikre at israel på sigt kan få mulighed for at leve i tryghed med sikre grænser og i fred med sine naboer israels legitime sikkerhedsinteresser kan selvsagt ikke varetages gennem en besættelse af et andet folks territorium den seneste tids stigende vold i og omkring jerusalem og sommerens tragiske konflikt i gaza understreger at status quo er helt uholdbart

palæstinensiske befolkning men det er ikke kun palæstinenserne og israelerne som har noget på spil det har vi alle

med de aktuelle store udfordringer i regionen ikke mindst i form af truslen fra isil og andre ekstremistiske grupper er der mere end nogen sinde før brug for en varig fred mellem israelerne og palæstinenserne

medvirke til at sikre den voldelige optrapning er meget alvorlig og jeg frygter som mange andre at situationen kan eskalere ud af kontrol så sent som i går blev en palæstinensisk minister dræbt under konfrontationer mellem palæstinensere og israelske sikkerhedsstyrker på vestbredden dødsfaldet er tragisk

understreget behovet for en undersøgelse af omstændighederne

udviklingen på jorden er det vigtigt at parterne afstår fra enhver handling der kan provokere eller opildne til yderligere uro de politiske ledere på begge sider må udvise det mod og den kompromisvilje der er påkrævet for at vende situationen først og fremmest må israel sætte en stopper for de ulovlige og konfliktoptrappende bosættelser som reelt underminerer muligheden for en tostatsløsning fra israelsk side må man også tage mærkbare skridt til at forbedre de urimelige rammer for palæstinensernes hverdag særlig må den mangeårige blokade

og andre væbnede grupper i gaza så affyring af raketter mod israel og dets indbyggere kan bringes til ophør endelig må ethvert angreb på civile som dem vi oplever i og omkring jerusalem

arbejder frem mod at afholde demokratiske valg i et samlet palæstina det palæstinensiske selvstyre har gjort en stor indsats

opbygge de nødvendige statsstrukturer og den offentlige administration og den statsopbygning er en hjørnesten i arbejdet frem mod etableringen af

stat uden denne indsats vil en levedygtig stat aldrig kunne eksistere danmark og eu har derfor ydet massiv støtte til den

statsopbygning og vi vil fortsat gøre

skjul på at orden i det palæstinensiske hus altså reel fremdrift i den interne palæstinensiske politiske proces vil være et meget

på banen over for parterne både med gulerod og med stok jeg har ved flere lejligheder nævnt at jeg anser bosættelserne som det vigtigste område hvor eu har en mulighed for at skubbe tingene i den rigtige retning danmark og eu har allerede taget en række vigtige skridt for at sikre at bosættelserne ikke begunstiges og jeg ser gerne at eu går videre ad samme vej danmark følger også nøje udviklingen i fn og vil arbejde for ethvert skridt der kan bringe freden og en tostatsløsning nærmere men lad det være helt klart afgørende fremskridt mod en forhandlet løsning kan kun ske gennem et oprigtigt engagement fra parterne selv de parterne og ikke det internationale samfund sidder med nøglen premierminister netanyahu og præsident abbas

de skibbrudne fredsforhandlinger tidligere i år er endnu et trist tegn på dette israel med den nuværende regeringskonstellation synes ikke at have den fornødne vilje og politiske kraft til at arbejde seriøst for en forhandlet løsning og den interne splittelse på palæstinensisk side forhindrer palæstinenserne i at fremstå som en troværdig og legitim forhandlingspart det er som jeg ser det den helt grundlæggende udfordring den ene parts manglende vilje og den anden parts manglende evne helt generelt skal man kigge langt efter opmuntrende tegn i fredsprocessen mens regeringen fortsat helst så anerkendelse af palæstina

erkender jeg at udviklingen på jorden pt ikke arbejder for tostatsløsningen og jeg erkender at det blandt

det lys at den svenske anerkendelse af palæstina og parlamentsafstemningerne i flere andre lande storbritannien irland spanien og frankrig skal ses regeringen arbejder som sagt for et selvstændigt palæstina og vi ser frem til officielt at kunne anerkende palæstina som stat timingen er imidlertid væsentlig regeringen er af den opfattelse at en dansk anerkendelse af palæstina på nuværende tidspunkt ikke vil bidrage til at skubbe fredsprocessen i den rigtige retning anerkendelsen vil have størst positiv effekt hvis den kommer som en koordineret eu indsats baseret på det bredest mulige konsensus i eu kredsen anerkendelsen må komme på et tidspunkt hvor et sådant skridt vil have mest mulig indflydelse på bestræbelserne på at

og der er vi ikke i dag der er her i folketinget en meget bred tilslutning til målet om en forhandlet tostatsløsning der er også en bred enighed om hvordan en dansk regering bør forholde sig til de elementer som udgør hovedbestanddelene af den israelsk palæstinensiske konflikt senest er dette kommet til udtryk med vedtagelsen af v tretten i januar i år som kun ét parti undlod at stemme for regeringen ønsker i videst muligt omfang at fastholde den brede enighed i folketinget

til palæstina og den samlede israelsk arabiske konflikt og regeringen derfor fortsat i overensstemmelse med regeringsgrundlaget og i tæt samarbejde med de øvrige eu lande arbejde meget aktivt for at skabe de rette politiske forhold for en anerkendelse af staten palæstina når de måtte foreligge vil regeringen som tidligere oplyst i udenrigspolitisk nævn og i overensstemmelse med grundlovens § nitten rådføre sig med nævnet det er den korrekte og sædvanlige procedure for regeringens udøvelse af

støtte et beslutningsforslag hvori folketinget pålægger regeringen at anerkende palæstina jeg skal derfor samlet på regeringens vegne opfordre til

timingen er forkert jeg mener hvis ikke nu hvornår så og hvis ikke danmark og resten af eu nu hvem så

det er jo sådan at at amerikanernes forsøg via

gjorde opmærksom på vil det

et samlet europa siger så skal vi spille den rolle som ministeren erkendte at vi ikke har spillet

er jo svindende fire og fyrre procent af palæstinenserne

militær løsning og det vil sige at vi arbejder med en ret anspændt situation

giver mening hvis man har en seriøs tro på

gøre en forskel og bringe en fred nærmere

en lidt forskellig analyse jeg hæfter mig ved

andre lande end lige sverige der har behandlet det her for nylig er kommet til samme konklusion som mig vi ønsker og glæder os til at anerkende en palæstinensisk stat

på et tidspunkt hvor det kan bidrage aktivt i en fredsproces vi har ikke så mange redskaber i værktøjskassen de skal bruges med omhu og med den rette

jeg mener ikke det kun er en symbolsk handling reelt har anerkendelsen i fn jo betydet at palæstina nu kan rejse sager ved de internationale domstole de er lige for tre dage siden blevet medlem

er det vel en illusion at vi bare skal vente på eu vi skal vel presse en udvikling igennem i eu så eu kommer til

koordination af anerkendelsen

et udtryk for at det er de enkelte lande der skal og kan gøre det her

jo derfor der er en diskussion i forskellige lande

ministeren ikke har blik

bedt om det her han er meget meget

israel og i forhold til

de radikale kræfter hos palæstinenserne hvorfor fordi

er det moderate kræfter hos palæstinenserne og israel som skal forhandle en sådan løsning er det ikke i vores interesse at styrke de moderate kræfter og

meget kortvarig karakter jeg synes faktisk den svenske anerkendelse har vist at det skabte stor glæde i ramallahs gader i nogle døgn

de politiske opinionsmålinger i ramallah det ved jeg dog ikke men jeg vil tvivle på det og slet slet ikke i forhold til fredsprocessen

i forhold til hvad jeg vil håbe kunne blive en mere koordineret og tungere støtte gennem at have noget at spille med i eu og først spiller det her kort

at spille med længere i en eu sammenhæng og det er det der taler imod at gøre det nu

det britiske underhus stemte kort tid efter den svenske anerkendelse og i frankrig er der en debat jeg forstod at

der skal forhandlinger i gang og så efter to år anerkende med andre ord er der forskellige initiativer i gang om det her så hvorfor skal vi så bare sætte

også kan være med til at blive brugt i selve forhandlingerne og det er præcis i det samme spor den danske regering

en ny fredsproces men også en mere aktiv eu politik der men når alle de lande vælger ikke at foretage anerkendelsen nu

altså også at det bedste danmark kan gøre

den position som den danske regering har taget i og med at den danske regering mener at de

kan vurdere om det er til gavn for palæstinenserne eller ej om vi anerkender dem når de selv siger at det betyder noget så en ting er at palæstinenserne siger at det betyder noget hvis vi anerkender

stat noget andet er at vi alle os

otte hundrede prominente

alligevel vurderer man fra eus side og fra

på nuværende tidspunkt men gør det ikke indtryk at både palæstinenserne og progressive kræfter i israel

der også er en ret realistisk forestilling om hvad det kunne gøre i den nuværende fredsproces nemlig desværre ikke så pokkers meget der er en større tillid

det fn spor som abbas nu forsøger at

som man kan have mange holdninger til om er realistisk eller ej det vil jo altså også kræve at sikkerhedsrådets faste medlemmer vil bakke op om det

ikke brænde krudtet af der hvor man måske

fornemmelse af at man får mindst ud af det

hele verdensopinionen på det her område

til fredsforhandlingerne dernede i øjeblikket

derfor ikke indholdet det er derimod at sf nu støtter enhedslistens forslag selv om det to gange tidligere er blevet hældt ned af brættet af en udenrigsminister fra netop sf det er i parentes bemærket interessant som ens holdning kan skifte når man ikke blot varetager sit eget partis interesser men taler på vegne af hele kongeriget

kan skifte tilbage igen når man kun varetager sit eget snævre

af folketingets partier støtter venstre en tostatsløsning i konflikten mellem israel og palæstinenserne som del af en endelig fredsaftale det har vi også tidligere udtrykt her i folketingssalen

tager stilling til i dag er altså ikke om vi støtter etableringen af en palæstinensisk stat vi tager stilling til om en selvstændig anerkendelse af palæstina i det danske folketing vil bidrage til en løsning på en af de mest komplicerede konflikter i verden her er det venstres holdning at b en og tyve i bedste fald er symbolpolitik der ikke tjener noget praktisk formål og som ikke vil rykke afgørende på målstolperne i forhold til at opnå fred i mellemøsten

vedtagelse af b en og tyve et signal til palæstinenserne om at en fred ikke skal forhandles med israel men med omverdenen herunder danmark hvilket jeg ikke finder befordrende for mulighederne for en endelig fredsaftale imellem konfliktens to parter med andre ord er vi enige med regeringen vi håber så at den tidligere regering efter et valg stadig måtte være enig med os

mener jeg der kun er én fremgangsmåde og den er at danmark sammen med de andre eu lande lægger pres på parterne og aktivt arbejder på at skabe grobund for en forhandlet fredsaftale det kan sikkert være svært at acceptere for et parti der helst ønsker danmark

ud af eu men jeg har svært ved at se hvordan en dansk enegang vil bidrage til en løsning på konflikten venstre støtter derfor ikke b en og tyve men opfordrer i stedet regeringen til at arbejde for størst mulig enighed om dette spørgsmål i eu kredsen

der står vi mener fortsat at der skal være en flerhed af eu lande det betyder ikke et flertal men en flerhed og det vil der være palæstinas moderate kræfter trænger til et skulderklap det her skal også ses som et skridt imod hamas samtidig vil der ske det at en bred kreds af lande nu som før ikke har gjort det vil anerkende en tostatsløsning resten ligger i sikkerhedsrådets hånd og det gør efter min opfattelse at vi skal skride til den handling siger søren pind

stemme at tale med i forhold til den her konflikt men vi ved jo alle sammen godt at eu landene ligger ret langt fra hinanden

jo ikke realistisk at der kommer en enig eu holdning til det her spørgsmål

da relevant at spørge om det så betyder at vi skal handlingslammes skal vi lade vores beslutninger være afhængige af at man bliver enig

at vi reelt legitimerer at vi ikke gør noget

målsætning der ligger i forslaget nemlig at vi på et eller andet tidspunkt ser en selvstændig palæstinensisk stat

palæstinensiske eller pro israelske hvis vi er noget er vi vel pro fred men som det er blevet sagt flere gange

har et meget stort flertal i folketinget jo sagt at løsningen på konflikten

følger så også logisk at staten palæstina skal godkendes det er dog ikke logisk hvornår det nøjagtig skal ske og det er ikke logisk at det lige nøjagtig skal ske med et beslutningsforslag fra enhedslisten

en konflikt der er udkæmpet over flere årtier en konflikt der involverer religion økonomi nationalisme og sikkert en hel del andre ting og det er ikke uden grund at konflikten

trods adskillige forsøg ikke formået at finde en fredsløsning mellem parterne

hverken den første eller sidste gang vi i folketinget diskuterer den israelsk palæstinensiske konflikt

derfor synes jeg også at debatten kalder på en vis ydmyghed og en vis realisme konflikten er på mange måder noget særligt det handler vel i bund og grund om kontrol over jord der opfattes som hellig af begge konfliktens parter og det er vel også en vigtig pointe i den her debat

konflikten med stærke kræfter hævder at de nærmest handler på mandat fra vorherre det kræver vel om jeg så må sige at danmark sætter større sejl end dannebrog til

ændre status quo generelt er det sådan en lidt mærkværdig præmis i debatten om danmarks udenrigspolitik i medierne og nogle gange også her i folketingssalen at det handler om hvor meget og hvor hurtigt danmarks udenrigspolitik kan løse stridigheder i verden det er blevet diskuteret

sige det ligeud hvad danmark gør og siger i sådanne bilaterale konflikter bliver ikke afgørende for afslutningen af disse konflikter og dansk udenrigspolitik må og skal ikke reduceres til

væddeløb om at komme først med forskellige meldinger eller meninger det er helt afgørende

i forhold til israel palæstina konflikten gør vi det bedst gennem eu det fremgår også af regeringsgrundlaget endda med meget stor tydelighed jeg synes

den sammenhæng er værd at bemærke at eus nye høje repræsentant for udenrigsanliggender federica mogherinis første besøg i embedet gik til israel og palæstina

værd at bemærke at mogherini har sat israel palæstina konflikten meget meget højt på sin dagsorden

at mogherini da hun besøgte københavn for nylig sagde om den svenske anerkendelse af palæstina

hjælpsomt og jeg synes at man skal give den nye høje repræsentant for udenrigsanliggender i eu muligheden for at arbejde med sit bud på eus rolle i løsningen af konflikten og i den sammenhæng forekommer en ensidig dansk anerkendelse af staten palæstina på nuværende tidspunkt at være hverken betimelig eller hjælpsom

det største problem for palæstinenserne er vel den israelske besættelse det der følger af mure bosættelser og

krænkelser af basale rettigheder og de daglige ydmygelser som palæstinensernes liv er underlagt er et meget stort problem de uretfærdigheder ændrer en bilateral dansk anerkendelse i dag ikke på i israels optik handler en selvstændig palæstinensisk stat om en potentiel trussel mod staten israel det kan man være enig eller uenig i men en dansk anerkendelse af staten palæstina gør ikke den frygt mindre som nævnt er det gennem eu vi har en mulighed for reelt at påvirke israel og derfor skal jeg sige at socialdemokraterne ikke kan støtte enhedslisten og sfs beslutningsforslag

regeringer og alle regeringsbærende partier på denne klode havde den holdning

have været ret mange fremskridt jeg forstår ikke hvorfor det ikke er lige nu altså i øjeblikket er det mislykkedes for amerikanerne at lave en fredsproces de har

har sagt jeg kan ikke er tiden så ikke inde til at vi starter en udvikling i

eller skal vi indtil da sige nå nu må vi se hvad den høje udenrigsminister i eu kan gøre ved det ville det ikke være bedre stærkere og mere visionært af den danske regering at sige

progressiv linje og derfor giver

i den her sammenhæng arbejder for et pres på parterne det var også derfor

må da anerkende at det er udtryk for

følge enhedslistens forslag eller ej det er som om hvis man ikke følger enhedslistens forslag så åbner helvedes porte sig

tror jeg ikke det er man må også sige at der er en del stater over hundrede der har anerkendt staten palæstina

forhandlingsvenlige fløj i palæstina appellerer til verdenssamfundet om at få

opbakning og ikke dem der har mistet troen på forhandlingslinjen fire og fyrre procent af palæstinenserne

kun på en militær løsning på den her konflikt

socialdemokraterne er proppen i flasken i øjeblikket som ingenting vil gøre og bare snakker om det

en anerkendelse eller noget der ligner fra eu og der ved jeg godt hvad abbas

at løfte den opgave igennem eu og jeg synes faktisk der er tegn på at blandt andet den høje

sætter det her punkt meget højt på dagsordenen og går efter en løsning

så jeg opfordrer bare til at vi giver

jack straw den tidligere britiske udenrigsminister der holdt tale for labour og jeg må tilstå at

passioneret tale som både moralsk politisk og strategisk understregede det nødvendige i at gå til at anerkende palæstina som stat et af hans argumenter var

helt urimeligt hvis israel skal have en vetoret i forhold til en anerkendelse af palæstina når man tænker på at da israel i sin tid

han understregede det vigtige i at få de moderate kræfter styrket i fredsprocessen

følger det jo logisk af den beslutning vi har taget om at støtte en tostatsløsning at

det vi skal arbejde hen imod og i den sammenhæng har israel ikke det

på noget som helst område i det forhold men det der er pointen for os

at hvis det her skal have nogen virkning skal det være i en større eu sammenhæng og der synes jeg i virkeligheden

det er et meget større pres og et meget mere effektivt pres også på

man i eu sammenhæng siger at man godt vil have en eu indstilling til det her

for lad mig lige slå fast at det her med at anerkende et nyt land aldrig må blive føleri

skal baseres på noget faktuelt så er det sådan at for at et område skal kunne anerkendes som et land er det nødvendigt at

lever op til bestemte kriterier som danmark altid har henholdt sig til anerkendelse er altså ikke bare noget man kan beslutte for at være flink mod et folkeslag som føler sig undertrykt nej før en eventuel dansk anerkendelse af et nyt land er der nogle objektive fakta som skal opfyldes det allervigtigste af disse objektive fakta er at det nye land har et velfungerende styre som rent faktisk også regerer området det behøver ikke være hele territoriet som det nye land kræver at holde men det må nødvendigvis være en markant del af

få uafhængighed således at de kan blive anerkendt som stater der er mig bekendt ingen historiske eksempler på at danmark har anerkendt et nyt land før dette de facto havde forladt det land som det tidligere havde været underlagt således kan

kosovo og sydsudan som eksempler på at der rent faktisk blev udøvet herredømme over en meget væsentlig del af de territorier som de hævdede sveriges nu afgående regering gjorde af den grund meget ud af at forklare at det palæstinensiske styre rent faktisk kontrollerede territorier som de beskrev det selv om de altså bevidst for ikke at risikere at komme i forklaringsproblemer ikke nævnte hvilke territorier men dette er for mig et meget vigtigt punkt hvis palæstina er blevet et anerkendt land må det nødvendigvis indebære at landet ikke kan være besat dette skyldes at definitionen på at kunne kalde sig et land er at den palæstinensiske regering faktisk kontrollerer et territorium modsat er definitionen af besættelse at den besættende magt udøver faktisk kontrol så et territorium kan ikke opstå som et land midt under en besættelse

at palæstina er det har jeg ikke selv men det har et stort flertal i folketinget besluttet så hvis det officielle danmark på den ene side betragter palæstina

kan man ikke på den anden side beslutte at anerkende palæstina det hænger ikke sammen

der bliver ikke udøvet herredømme inden for det område

at vente til det øjeblik hvor den såkaldte besættelse ikke længere eksisterer palæstinenserne vil gerne have den bedste af to verdener de vil gerne have anerkendelse som en stat og samtidig kunne hævde at de er et besat land

det er jo heldigvis også det tror jeg som statsministeren og hendes regering har indset og erkendt for dansk folkeparti er er sagen klar vi ser gerne en oprettelse af en palæstinensisk stat men først efter at parterne har forhandlet en tostatsløsning og efter at samtlige arabiske stater har anerkendt israel og oprettet normale diplomatiske forbindelser

dansk anerkendelsespolitik man har anerkendt lande hvor der er uklare grænser

otte og fyrre der var også en helt helt uklar situation omkring territoriet

det her er fuldstændig imod den hidtidige

og i baskerlandet betragter sig selv som et folk men det fører ikke til vores anerkendelse af landet fordi de de facto ikke holder

det helt afgørende er gaza besat det ved jeg ikke der er ingen israelere i gaza

besat land kan man så diskutere hvad er det for nogle territorier

siger man holder på på vestbredden

den overordnede beslutningsproces hvorfra kommer det det område

jordansk besat område i nitten år inden man så bagefter forærede det

palæstina og dermed også ekskludere sig selv fra en eventuel mæglerrolle så tager

der synes jeg amerikanerne på en måde optræder mere fornuftigt man siger klart at man går ind for en tostatsløsning som man skal og at man vil arbejde for det men man holder kontakten man afbryder den ikke som sverige i realiteten gjorde sverige har nu

og kunne stort set ikke røre os vi havde en proformaregering som ingenting

tingene som vel nok dækker over at dansk folkeparti er mest tilhænger af de yderliggående højreorienterede israelere der ønsker et storisrael og slet ikke ønsker en løsning på det her problem slet ikke ønsker at give palæstinenserne deres eget land

været et selvstændigt land i i formodentlig syv hundrede

og blev besat af tyskerne det betyder ikke at

ophørte med at være et land nej der træder netop de der ting i i kraft som vi kender fra genèvekonventionerne om at måtte at måtte bygge på besat område

ikke sammenlignes jeg har ikke sagt at jeg betragter palæstina som et besat land jeg sagde at det officielle danmark

ikke nødvendigvis for det er en underlig konstellation i en situation hvor ingen aner hvor de grænser er og hvor de kommer til at gå jeg synes det er afgørende

besatte vestbredden i nitten år efter den israelske selvstændighedskrig og blev så tvunget væk fra den i nitten syv og tres hvorefter man

til en frihedsorganisation det har været en underlig konstellation så derfor accepterer jeg ikke begrebet

har ondt af palæstinenserne

jeg vil alligevel gerne starte med at en hemmelighed eller måske skulle jeg rettere kalde det en bekendelse

vi ønsker at stemme for

tidligere partileder margrethe vestager meldte allerede ud i to tusind og elleve at vi var parate til at anerkende staten palæstina selvfølgelig helst i forbindelse med en forhandlet tostatsløsning men også gerne inden argumenterne var de samme som forslagsstillerne bruger i dag en anerkendelse vil sende et stærkt signal til israel om at de ikke kan besætte og bosætte sig væk fra en tostatsløsning og det vil samtidig være en opmuntring til de moderate palæstinensere der skal vide at deres forhandlingsvilje belønnes

spørgsmålet er så om vi er parate til at stemme for en anerkendelse af palæstina her og nu det vil sige i enegang med sverige og på grundlag af det snævrest mulige flertal i folketinget til det spørgsmål er svaret nej hvis danmark skal gå enegang i et så vigtigt

mener vi at det bør ske på baggrund af et meget bredt politisk flertal fuldstændig ligesom vi mener at det bør kræve et bredt politisk flertal at sende danske soldater i krig til gengæld mener vi

hvis anerkendelsen sker i koordination med en bredere kreds af eu lande

bringer dagen os alligevel et skridt nærmere en dansk anerkendelse af palæstina

at en regering i danmark melder ud at den er klar til at anerkende palæstina før der er forhandlet en egentlig tostatsløsning det skal ske sammen med en gruppe eu lande men budskabet er

finder sted og som en af parterne bevidst kan spekulere i at forhale

med sverige der har anerkendt palæstina men den bringer os på linje med frankrig spanien og storbritannien og derfor håber jeg at budskabet fra dagens debat ikke er at vi stemmer nej til at anerkende palæstina men at vi er klar til at anerkende palæstina før

det er et vigtigt signal både til israel og til palæstinenserne til israel siger vi

eller besætte jer uden om og desto mere i modarbejder fredsprocessen og desto mere i forsøger at snyde jer til en bedre forhandlingsposition desto flere beslutninger er vi villige til at træffe hen over hovedet på jer til palæstinenserne siger vi i har ret til en stat og selv om jeres modpart ikke imødekommer jeres forsøg på forhandling

i blive belønnet når i vælger forhandlingsbordet

budskabet fra dagens debat med de ord kan

at radikale venstre ikke kan støtte forslaget om at anerkende palæstina her og nu men at vi glæder os over

at den er klar til at anerkende palæstina før og ikke kun som et resultat af en forhandlet tostatsløsning

forventning om at regeringen vil arbejde aktivt for at bringe andre eu lande på samme kurs så vi inden for en overskuelig tidshorisont

og fem og tredive af verdens lande har anerkendt palæstina hvordan kan man snakke om at vi

fodslag med frankrig spanien og storbritannien når deres parlamenter har vedtaget at anerkende den

enegang vi er da i hvert fald

tre lande men ikke med sverige som har anerkendt palæstina

ikke så meget at gøre med det der sker lige nu i palæstina og israel så

synes at det gavner processen at vi går enegang både hjemme og ude jeg synes det er så vigtig en beslutning at jeg ønsker at der skal være et bredt mandat vi går stadig væk og mukker over at vk regeringen sendte danske soldater af sted på et

meget snævert flertal derfor synes jeg ikke ville være i orden

enegang på et område som er så vigtigt som dette med det snævrest mulige flertal

at han har ekstremt brug for opbakning til at bevare sin egen befolknings tiltro til at man kan finde forhandlingsløsninger alligevel siger vi tiden er ikke inde endnu hvordan pokker tror ordføreren

derfor er det ikke ligegyldigt og derfor ville det helt ærligt være noget rod hvis vi anerkendte palæstina nu

palæstina det er noget rod

til palæstinenserne og til israel

for at det aldrig når ud til dem

israel også inden der er en forhandlet tostatsløsning er det sådan at det det radikale venstre i dag har lanceret

vi skal søge en bredere tilslutning i eu

måske og det er ikke noget regeringen har diskuteret men det

på kompromis med den brede tilslutning på et af områderne men ikke på én gang vi kan

i hvilket omfang vi kan diskutere en proces for det

mange andre europæiske lande der skal med før man synes det er i orden

efter to år skal der være en anerkendelse af

man laver en form for tidsmæssig ramme for forhandlinger og hvis der ikke sker noget der anerkender vi om jeg så må sige hvad er

diskutere forskellige varianter af det som er

fra

andre ord en ny politik hvis jeg forstår fru zenia stampe rigtigt

udenrigsministeren der siger det men den radikale ordfører fred med

herre søren espersen meget logisk når nu fru zenia stampe bruger det som et stort forsvar imod de partier der har fremsat forslaget

man træffer sådan nogle store heroiske beslutninger

i grundloven at folketinget folketinget vælger af sin midte et udenrigspolitisk nævn med hvilket regeringen rådfører sig forud for enhver beslutning af større udenrigspolitisk rækkevidde

enten er det hun siger en oppustet ballon uden indhold eller også har man ikke orienteret udenrigspolitisk nævn

tror jeg også vi kunne finde adskillige udenrigspolitiske udmeldinger som ikke

det styrke de moderate kræfter blandt palæstinenserne for det andet

det skabe fremtidshåb blandt unge palæstinensere som i dag

meget tiltrukket af ekstremistiske kræfter hun stiller selv et spørgsmål i sin artikel

det er for tidligt

havde gazakonflikten her i sommer efterfulgt af konflikten ved tempelbjerget

senere havde den israelske regerings forslag om

ikkejøder skal være andenrangsborgere i israel det sprængte så regeringen vi kan håbe det ikke bliver til noget efter valget i israel

drabet på en palæstinensisk minister i går på vestbredden

voldsom reaktion fra palæstinenserne jeg tror vi kunne forestille os

særlig meget om det her i i danmark og i øvrigt men det får faktisk ganske stor betydning at

blev dræbt i går der er al mulig grund til

det er en væsentlig grund til at abbas har bedt om den her anerkendelse det er vigtigt at vi holder fast i det det er noget palæstinenserne har bedt om for netop at være i en styrkeposition for at være i en mindre ulige position som margot wallström formulerede

ikke to lige parter der forhandler med

der har besat vestbredden

en kolonisering af vestbredden med ulovlige

på den anden side en splittet befolkning

ledelse som i øjeblikket desværre er for svag og det skyldes

at den moderate forhandlingslinje som abbas har forsøgt

har han ikke fået resultater ud af fordi israel ikke har villet give ham indrømmelser de fortsætter bosættelserne hvilket så har betydet

at den her konflikt ikke kommer ud af stedet med hensyn til løsninger der er altid en der i sidste ende er i stand til at få sat en

blive styrket det er derfor det er relevant

i forvejen er der over en hundrede og tredive lande der har anerkendt palæstina

britiske det franske det spanske og

her i aften har jeg forstået komme frem til at

irske parlament vil sige at man skal godkende palæstina som stat

for netop at

i at det er et rigtigt skridt den har taget og

været i dag jeg ser meget frem til at vi

der er grundlag for at vi kan få en reel diskussion med regeringen om at få skabt en ny dansk linje jeg

er en ny linje som fru zenia stampe sagde men hvis der er

vi meget meget gerne ind i en diskussion

ikke fuldstændig soleklart for herre holger k nielsen at sveriges skridt var helt unikt og helt nyt og helt overraskende er det ikke også

k nielsens opfattelse at sverige nu har sat sig uden for alle muligheder for at blive mægler i den her konflikt de har diskvalificeret sig selv fordi israel nu ikke

k nielsen gerne vil med danmark at vi også skal fraskrive os enhver mulighed for for dog

stig møller var i gang med et godt projekt om

til fred og nogle muligheder hvis danmark gjorde det her

fuldstændig diskvalificere os selv i den

opfattelse at europa at danmark at de vestlige lande i sidste ende ser igennem fingre

tror også at europa kunne gøre mere derfor er det interessante her jo at den diskussion der er i en række parlamenter i europa

vi har den her debat i folketinget i dag

flertal for vores forslag her men det er da konstruktivt

den danske politik det synes jeg faktisk

men problemet lige nu er at der ikke er nogen forhandlinger

den israelske regering fortsætter sin bosættelsespolitik

man har saboteret enhver form for at give indrømmelser

skridt for som jeg sagde før at gøre forholdene mindre ulige mellem de to forhandlingspartnere det

barn i børnehave i israel skal også kunne gøre det uden at blive

krav på den form for sikkerhed

ville jo være at vi anerkender et område

som slet ikke er organiseret til samlet set at anerkende

israels ret til at eksistere det ville være halsløs gerning og skabe kaos hvis resten af verden gjorde som herre holger k nielsen

at få gang i de fredsforhandlinger for at få den tostatsløsning

er en bundfrossen konflikt det ved vi alle sammen og det har den været i mange år hver gang man tror at nu nærmer der sig en løsning så smides der en bombe eller begås der et drab som fører til yderligere voldsanvendelse og sammenbrud af forhandlinger jeg vælger i dag hvor vi nu for tredje gang behandler det her spørgsmål at fokusere på det som vi faktisk er enige om her i folketinget vi er enige om at en tostatsløsning er vejen frem og jeg tror egentlig også at vi er enige om at en varig fred ikke kan opnås før parterne selv

i dag handler vi og diskuterer vi på følelser og på tro

sagen er den at ingen af os ved hvad der vil være det bedste at gøre hvis en

skal realiseres vi taler om instrumenter

for at fremme en fredsproces frem for at hæmme den enhedslisten og sf tror

at en anerkendelse af en stat der egentlig ikke er en stat endnu er vejen frem det bygger på en

ikke behøver klare grænser eller en klar jurisdiktion før vi kan tale om en stat det er naturligvis ikke rigtigt og derfor vil en anerkendelse af palæstina som en stat

er på plads være et symbolsk slag i luften

vil være hjælpsom i forhold til fredsprocessen men i liberal alliance deler vi ikke den opfattelse grænser er ikke nødvendigvis af det onde grænser

med til at skabe fred men de skal være klart fastlagt og de skal være anerkendt jeg tror at en anerkendelse af palæstina som en stat uden grænser

helt nyt begreb som vi aktuelt kun kender fra et andet uhyggeligt område i nærheden på nuværende tidspunkt vil få parterne til at vende sig yderligere bort fra forhandlingsbordet den israelske regering vil opfatte det som en provokation

at blive tvunget til et forhandlingsbord med en stat som endnu ikke er der og palæstinenserne vil opfatte det som en anerkendelse af metoder og terroraktioner som vi naturligvis ikke kan acceptere folkenes selvbestemmelsesret er fuldstændig som et afgørende princip og pejlepunkt når der skal findes varige fredsløsninger det internationale samfund kan stille forhandlingsbordet frem

men det internationale samfund kan ikke tvinge parterne til at sætte sig til bordet og spise varig fred skal villes og varig fred forudsætter tillidsopbygning og kompromisvilje det afgørende pres i retning af reelle fredsforhandlinger skal komme fra befolkningerne selv i forhold til deres egne ledere det skal komme indefra ingen af os i denne sal ved i dag reelt hvad der vil ske uanset hvad vi vælger at gøre i liberal alliance finder vi det både forkert

selv om vi ved at alle som sidder i denne sal ønsker en tostatsløsning og derfor kan vi ikke støtte det fremsatte

tror at kun den militære løsning er den rigtige skal vi så vente og se hvem der får flertallet eller skal vi prøve at handle og se om vi kan bakke den

fløj op hvis der i det andet land er den samme holdning skal vi da også bare vente og se tænk hvis dem der ønsker

skabe en ganske uoverskuelig situation i israel og palæstina ville det så ikke være et kæmpe ansvar

sig at sige nej folk må jo ville

hvad vi kan for at forhindre den krig derfor mener jeg at forudsætningen da er at man vil handle og ikke bare tale om det gad vide hvad liberal

handlinger gad vide hvad liberal

ligger grænser fast vil udløse af reaktioner

ansvar som christian juhl må påtage sig ligesom vi i liberal alliance må påtage os ansvaret for at vi ikke ved hvad resultatet vil være af at vi ikke

ville man da i hvert fald få meget travlt med at lave en landingsbane så man igen

hvis man skulle komme i regering igen og have ansvar for landets anliggender og for hvordan vi agerer i international politik

vi går alle sammen ind for en tostatsløsning vi går ind for en fredelig løsning hvor israel og palæstina kan eksistere side om side

det skal være en forhandlet løsning og en løsning som begge

kan stå inde for og håndtere det kræver så

hvor der er en organisation og en samling på tingene sådan at man rent faktisk kan forvalte den fred og forvalte den aftale i forhold til israel og verdenssamfundet i øvrigt sådan er det jo ikke nu det er en ulykkelig og det er en kompliceret situation der er er i mellemøsten generelt og ikke mindst i

israel og det er altså naivt at tro at et forslag fra socialistisk folkeparti og enhedslisten her i danmark skulle kunne gøre nogen som helst forskel på noget som helst

er det kun til den forkerte side for det vil trække tingene i retning af at forhandlingerne trækker i langdrag

skal selvfølgelig være sådan at der er pres på begge parter

israel må ændre sin bosættelsespolitik som et led i en forhandlet løsning og palæstinenserne må på deres side også organisere sig så de rent faktisk kan være en samlet nation der inklusive hamas anerkender israels ret til at eksistere

kan der ikke blive en tostatsløsning og så kan jeg heller ikke se at det kan komme på tale at anerkende palæstina når der ikke er et samlet palæstina der kan anerkendes fordi landet simpelt hen ikke kan agere og det ville også være helt galt ensidigt at anerkende palæstina i en situation hvor store dele af landet og dem der udøver myndighed nemlig gaza ikke anerkender israels ret til at eksistere derfor er det helt helt ved siden af at

efter at hamas i sommer sendte raketter ind over israel at vi så skulle belønne dem med at anerkende palæstina på nuværende tidspunkt det fører ikke til noget som helst positivt tværtimod

vi skal håndtere begge udfordringer israels bosættelsespolitik og problemerne i palæstina som jeg har beskrevet dem

så kan der blive en forhandlet tostatsløsning og så kan vi og skal vi anerkende palæstina som en selvstændig stat

var udset til at være regeringens talerør som kunne annoncere at regeringen har skiftet politik markant måtte

forstå sådan at man nu er parat til at

det men havde overladt det til sit partis ordfører at lancere den ændring i regeringens udenrigspolitik det kommer vi til at tale mere om tror jeg men

i fn vi har været i et dilemma hele tiden og

men ethvert dilemma skal jo slutte og det er jo nødvendigt at få støttet abu mazen så vi ikke risikerer at han får et nederlag det vil jo ikke se godt ud hvis han ikke kan få vestlige stemmer siger tidligere udenrigsminister per stig møller gad vide hvad der

per stig møller sagde det her med en klar melding om at abu mazen

præsidenten for palæstinenserne

den forhandlingsvenlige del af palæstinenserne havde vestens opbakning

det var b tredive og b to og halvtreds og ved begge lejligheder gav herre per stig møller udtryk for at det konservative folkeparti ikke mente at tiden var inde til at anerkende palæstina som en selvstændig stat

var spørgsmålet om anerkendelse i fn med observatørstatus og det er jo en helt anden

på eu niveau før man går ind og anerkender palæstina

i forhold til at anerkende palæstina eller ej

er at palæstina ønsker at blive

en klar tilkendegivelse af at man fra palæstinas side ønsker at

palæstina som stat det er så hvad det er noget andet som

her i folketinget har modtaget et

at mærke om moderate borgere i

progressive personer tidligere ministre nobelpristagere etc

siger anerkend palæstina fordi det er vigtigt for israels sikkerhed så palæstina og

samme ønske det gør indtryk på mig så ikke overraskende

jeg fuldstændig enig i i ambitionen om

anerkende palæstina afslutningsvis vil jeg sige

jeg føler med palæstinenserne og jeg har ondt af palæstinenserne jeg tror at

der oplevede de overgreb der fandt sted i gaza over sommeren

at staten israel på allerypperste vis forsøgte at undgå

fuldstændig ødelagt gaza

vi ser på dødstallene i gaza sammenlignet med dødstallene

billede af totalt ulige partner det er derfor jeg er glad for at sf og enhedslisten har taget

har fremsat det her beslutningsforslag jeg håber at det gør indtryk på regeringen og jeg fornemmer også at der

det ønsker catalanerne også og det ønsker korsikanerne også det ønsker baskerne og det ønsker dem i vestsahara vi kan da ikke tage hensyn til hvad de enkelte frihedsbevægelser ønsker

ikke en stat værdig det er det jeg mener

kan have ondt af nogen mennesker jeg siger bare at det ikke er den måde vi agerer politisk på i danmark og laver udenrigspolitik på

er

stor begejstring dengang men drømmene døde undervejs skitserne blevet tegnet af fn

set som udgangspunkt for en mulig grænsedragning spørgsmålet om anerkendelse har præget debatten i danmark og

mange andre lande i rigtig rigtig mange år

en fredelig og retfærdig løsning der sikrer lige rettigheder og sikkerhed til alle i både israel og palæstina vi har ikke nogen illusioner om at anerkendelse vil betyde

vi tror at den undervejs kan give et bidrag

også for israels egen skyld situationen

været inde på ikke kun i palæstina men også i israel

risiko for at det her ender galt hvis ikke verdenssamfundet griber ind

for at rejse den vigtige diskussion om konsekvenserne af den israelske bosætteroffensiv besættelsen af vestbredden blokaden mod gaza offensiven i jerusalem og det store uløste flygtningeproblem

ikke mindst i kølvandet på den israelske bombeoffensiv i sommer

ingen af problemerne er nye

været diskuteret igen og igen i fn i kølvandet på krigen i gaza har der været en øget folkelig protest mod israels aggressive politik

at gøre noget igen og det er vores opgave

en henvendelse fra ikke mindre end seks hundrede og tres prominente israelske borgere

det danske folketing om at anerkende staten palæstina

tidligere formand for knesset tidligere ministre organisationsfolk tidligere sikkerhedsfolk og fredsaktivister der alle har indset at israel

skrev i politiken jeg bønfalder statsminister helle thorning schmidt den danske regering og hele det

som jeg anser for mine venner om ikke at blive ført på vildspor og i stedet

være ven af både israel og palæstina i kampen for fred israel har ikke brug for venner som fritager landet for ansvar israel har brug for venner som vil støtte anerkendelsen af palæstina som stat

udenrigsministeren har allerede gennem forskellige medier meldt ud at man fra dansk side ikke vil stemme for vores beslutningsforslag det er ikke et spørgsmål om politisk vilje siger

om timing men hvornår kunne der være en bedre timing end nu

men den holder ikke længere hvis vi i dag anerkender palæstina går vi ikke alene men lægger os dermed i slipstrømmen på en række andre eu medlemslande der i løbet af efteråret har anerkendt palæstina sverige frankrig storbritannien spanien polen ungarn og irland på hele kloden har en hundrede og fem og tredive lande anerkendt palæstina så vi får lidt svært ved at føle os alene hvis også vi anerkender staten palæstina der er mindst fem

at anerkende et selvstændigt palæstina der bliver sammenhæng i vores politik danmark har i mange år arbejdet for to stater israel og palæstina og denne beslutning vil pege i samme retning

næsten anerkendelse ved at give palæstina en række ambassaderettigheder i næste uge

anerkendte palæstina som tilsluttet fn på trin

deltage i fns udvalg og for at rejse sager ved de internationale domstole

danmark skulle tage det her initiativ hvem skulle så hvis ikke europa hvem skulle så usa har opgivet forhandlingerne israel og palæstina er ikke i stand til selv at løse konflikterne hvis ikke vi tager handsken op og skaber en situation hvor begge parter kan se nye muligheder vil vi risikere yderligere destabilisering destabilisering mere vold og opgivelse især blandt unge en anerkendelse vil styrke eus position i forhandlingerne en anerkendelse vil styrke fredsforhandlingerne for det fjerde en anerkendelse er imod besættelsen ikke imod israel en anerkendelse vil markere ønsket om at tage udgangspunkt i grænserne

dermed en accept af israel

ulovlige besættelser den understreger

ikke kan få dagligdagen til at fungere dette syn deles af rigtig mange israelere og derfor er det et spørgsmål om ikke kun at tage hensyn til palæstinenserne

at tage hensyn til begge folk

for det femte en anerkendelse vil styrke alternativet til den eskalerende vold

til præsident abbas insisteren på diplomatiske løsninger midt i en situation hvor fire og fyrre procent af palæstinenserne i de besatte områder anser en voldelig løsning som eneste mulighed på vejen mod et selvstændigt palæstina at vente er at spille højt spil med freden i israel og palæstina at vente er at vende ryggen til dem der ønsker en forhandlet løsning

desmond tutu som jeg tror i alle sammen kender siger det på den her måde hvis du er neutral i en situation

har du valgt undertrykkerens side hvis en elefant har foden på musens hale vil musen ikke sætte særlig stor pris på din neutralitet det burde en del af ordførerne i dag tænke en smule over

det er ikke nu vi skal handle kære udenrigsminister tiden er ikke til misforstået neutralitet der støtter elefanten

selv om danmark er lille selv om danmark nogle gange kan tales ned som nogle gør så er det ofte dråben der får glasset til at flyde over derfor kan en beslutning i danmark også have betydning for en beslutning i eu der også kan have en betydning for at vi får gang i forhandlingerne men tak for de mange bidrag jeg glæder mig til udvalgets arbejde

om der reelt er handling bag de pæne ord i hvert fald fra regeringens side det det vil jo vise sig om vi så på den måde kan formulere en skarpere og klarere politik

kan er at tilbyde vores assistance til de to parter hvor vi står godt begge steder altså skandinavien har indtil sveriges

stået fantastisk godt som nogen man faktisk ville tale med både i israel og i og i palæstina ikke på samme måde som i forhold til usa

reelt kunne gøre noget som jeg sagde tidligere

det var dog trods alt en start osloaftalerne kom til med den norske regering

spurgt tidligere hvem ville kunne mægle bedst nu og tale med begge parter danmarks udenrigsminister

vil pege på som forhandlere vil jeg sige at der er nogle lande som har stor forhandlingserfaring det lykkedes jo norge i særdeleshed at placere sig som en central

osloaftalerne et imponerende stykke arbejde fra norges side norge har gjort det i en række andre situationer jeg har tidligere her peget på at danmark desværre ikke har kompetencen til den slags initiativer endnu vi mangler et freds og konfliktløsningsinstitut som kunne udvikle de nødvendige folk som baggrundsgruppe for regeringen og der vil jeg sige jeg drømmer om at der

kompetente folk ligesom for eksempel oslo der i øjeblikket hjælper colombianerne med at få fred

løsning det betyder jo at også folk med holdninger kan formidle forhandlinger kan være med til at finde løsninger det lykkedes ikke kerry men han var dog anerkendt som forhandler så hvorfor skulle

meget højt folketinget skal selvfølgelig sikres et så fyldestgørende grundlag som muligt når der skal træffes beslutninger på alle områder det er kun naturligt og en forudsætning for udøvelsen af vores demokrati det må ligeledes være et rimeligt krav at medlemmer af folketinget kan udføre deres arbejde

det gælder selvsagt også på det udenrigspolitiske område hvor det er i regeringens egen interesse

mellem udenrigsministeriet og folketingets

at der i visse tilfælde alt efter situationen

samarbejde mellem folketingets administration og udenrigsministeriet vil kunne ydes assistance i form af sammendrag mundtlige eller skriftlige uofficielle oversættelser forklaringer på enkelte termer dokumenter eller dele

eller flere folketingsmedlemmer alt i alt strækker regeringen sig langt for at sikre at folketingets medlemmer på dansk får de rette forudsætninger for at træffe deres beslutninger også på det udenrigspolitiske område men de seneste års beslutninger om danmarks deltagelse i internationale operationer som er opremset i enhedslistens beslutningsforslag har også vist at der opstår situationer hvor der kan være behov for med kort frist at kunne rådføre sig

og træffe beslutninger i folketingssalen det har været helt afgørende for danmarks evne til at agere hurtigt og med fuld kraft

jeg har selv ved flere lejligheder både i regering og

der både sikrer en grundig parlamentarisk afprøvning af vores beslutningsgrundlag og samtidig

stand til at bakke fuldt og tidligt op bag internationale operationer også når situationen på jorden tilsiger at vores bidrag mobiliseres meget hurtigt

stor betydning for eksempel under interventionerne i libyen og mali i forhold til syrien og senest i forhold til udsendelse af danske f seksten fly til bekæmpelse af isil den hurtige hjælp for eksempel da gaddafis kampvogne nærmede sig benghazi og da væbnede islamister fra det nordlige mali

hovedstaden bamako har bidraget til danmarks omdømme som en operativt pålidelig og meget værdsat bidragsyder også selv om danske bidrag i deres størrelse ofte ikke kan jævnføres med andre større landes bidrag oversættelse af fn resolutioner fra

alt efter tekstlængden naturligvis for en professionel oversætter nemt kunne tage en uge eller længere og det må bemærkes at udenrigsministeriet ikke har egen professionel oversættelseskapacitet fra engelsk til dansk det vil sige at hvis for eksempel fn resolutioner skal oversættes af regeringen ville vi skulle købe ydelsen af en statsautoriseret oversætter med ekspertise inden for international folkeret idet sådanne dokumenter kan være ganske krævende at få oversat korrekt hertil kommer så ekstra tid til at udenrigsministeriet kan udføre berigtigelse af tekniske eller juridiske termer

sådan proces vil kunne være ganske tidskrævende idet kvaliteten af det materiale der oversættes

til folketinget selvsagt forventes at være i orden i forbindelse

i øvrigt derudover være sådan at det alene er versionerne på de seks officielle sprog der vil være autoritative

til trods for at jeg som udgangspunkt derfor har stor forståelse for

at man bør være meget varsom med at opstille faste regler for oversættelse af diverse dokumenter til folketinget idet det vil kunne forringe den hastighed og kraft hvormed vi kan agere til gengæld må folketinget kunne insistere på at der på dansk lægges et fyldestgørende beslutningsgrundlag frem i folketingssalen som giver folketingets medlemmer et grundigt indblik i den operation der søges opbakning til og med mulighed for at spørge ind til det fremlagte grundlag og det er efter regeringens opfattelse i høj grad

få dokumenter det drejer sig om det drejer sig især om fn resolutioner som vi jo får i god tid

vi ikke i situationen dem får vi mindst fjorten dage nogle gange et år

er blevet nægtet en oversættelse hvis det her skal fungere ordentligt og

hvordan i alverden kan en minister så føle sig sikker på at han har den rigtige tekst i hånden når han tager beslutninger og anbefaler at vi andre

hvordan i alverden kan ministeriet arbejde hvis ikke de har en oversættelse det forstår jeg slet ikke

der ligger til grund for også mine

håber jeg også det er fremgået af mit indlæg at jeg finder det af meget stor betydning at der foreligger dansksproget materiale der fyldestgørende gør rede for

det folkeretlige grundlag for en given intervention er

selvfølgelig mit ministeriums opgave

overskuelig og præcis form men det er noget helt andet end at skulle oversætte x antal fn resolutioner i løbet af meget kort tid med den risiko det i øvrigt indebærer for at

det kan være svært at finde lige præcis den legale præcise ordlyd i forhold til det der så er det rigtige dokument på engelsk

måtte være fra fns side derfor er det at vi vil advare imod at have

strikse regler for hvad der skal foreligge og ikke foreligge men at vi forsøger at lave et godt beslutningsgrundlag på dansk er der specielle ønsker har vi haft en tradition for at prøve

har givet tilladelse til

kan have den arrogante akademiske og det mistænker jeg ikke

at hvis ikke man kan engelsk bør man ikke sidde i folketinget hvad så med de mennesker for eksempel fredsfolk som siger det her vil vi gerne blande os i vi vil også gerne kunne læse fn resolutionen jeg forstår ikke hvorfor vi ikke kan få de her papirer på dansk

men vi kan ikke få nogle få og enkle fn resolutioner

at læse alle dokumenter selv og så får man et præcist dansk referat af hvad den grundlæggende mening med den pågældende resolution er det gælder en masse ting det er præcis det samme vi gør i forhold til folketinget det er faktisk en meget meget stor service synes jeg som minister at jeg ikke selv skal pløje de ofte meget meget lange resolutioner igennem som er juridisk sprog og meget besværligt men kan få

version det er også den service vi prøver at give folketinget og det synes jeg den bedste service man kan give hvis det man gerne vil er at fremme at så mange som muligt uanset sproglige og akademiske kundskaber kan

er dansk det gælder debatterne og det gælder de dokumenter der ligger til grund for debatterne og det gælder i det hele taget for lovgivningsarbejdet som sådan det har betydning for at alle kan deltage i det parlamentariske arbejde også når det drejer sig om svære tekniske dokumenter det har også betydning for den folkelige deltagelse i den politiske debat det må aldrig være et demokratisk problem at almindelige mennesker ikke kan forstå de væsentlige dokumenter der ligger til grund for forståelsen og holdningen til politiske emner

dokumenter vi kan i venstre som i sagen om den kinesiske verbalnote henholde os til at et væsentligt dokument er når præsidiet i enstemmighed henvender sig til regeringen og beder om at få et dokument oversat i disse tilfælde mener vi at et dokument er væsentligt og derfor bør oversættes

modsat forstår vi også godt de hensyn som udenrigsministeren har listet op og vi mener at det her vil være en fin afgrænsning i

forskellige resolutioner fra fn det lyder jo umiddelbart rigtigt at alt skal være på dansk

også vigtigt at fastslå at lov og beslutningsforslag er på dansk

naturligvis også er på dansk når vi alligevel ikke kan støtte forslaget

at de juridisk bindende tekster i en fn resolution er på et af de seks anerkendte fn sprog og her er dansk altså

et af de seks selv om vi derfor laver en dansk oversættelse af en fn resolution vil den tekst vi er bundet af

vi går med i en fn operation ikke være den danske tekst men teksten på et af de officielle sprog og derfor vil det også være rigtigt for en dansk regering

og få svar på dansk og at forslag naturligvis er på dansk dernæst tager det tid hvis man skal lave en oversættelse og som udenrigsministeren har forklaret er der situationer hvor vi skal kunne agere hurtigt og hvor tiden simpelt hen ikke er til at lave oversættelsen socialdemokratiet mener

vi skal være en del af et mellemfolkeligt samarbejde som noget helt naturligt

det kommer nogle gange til at foregå på andet end dansk

hvis man skal træffe en beslutning her i tinget og vi mener ikke at vi skal lægge os selv hindringer i vejen for at deltage

fuldt ud og hurtigt i et mellemfolkeligt samarbejde når det kræves på den baggrund

af fn resolutioner der danner grundlag for især hvis jeg var udenrigsminister og skulle sende folk ud i farlige missioner er det arbejderpartiets mening altså socialdemokraternes mening at der skal være den forskel

være student og have en højere uddannelse og gode sprogkundskaber for at sidde i et folketing og

at gode kammerater i arbejderbevægelsen vil lade sig hindre i at deltage i en debat og så må man

og behandler dem i den her sal er de udarbejdet på dansk og der er også en beskrivelse af de pågældende dokumenter også de fn dokumenter

sig på den mellemfolkelige udgave om jeg så må sige på

de seks fn sprog hvis det er et fn dokument

så må man basere sig på det og det må være muligt i den her sal også at træffe en beslutning når det skal gå hurtigt selv

være sådan at man fuldt ud skal kunne udføre sit arbejde i folketinget og på linje med sine kollegaer kunne udføre sine gøremål her i vores parlament også selv om det eneste sprog man behersker er dansk jeg tror at vi alle sammen er enige om at det er en vældig stor fordel at kunne tale og forstå fremmede sprog og jo ikke mindst et hovedsprog som engelsk

heldigvis flere og flere i danmark der bliver bedre og bedre til at tale engelsk men en ting er jo altså at kunne begå sig i london når man skal bestille en øl på en pub eller spørge om vej til big ben eller kunne snakke om vejr og vind med de indfødte noget andet er at skulle forholde sig til sprogligt ofte svært tilgængelige dokumenter og føle sig så sikker i teksten

i deres bemærkninger til forslaget præcist peger på en række af engelsksprogede dokumenter som vi medlemmer alene i denne valgperiode har skulle forholde os til og at det i mange tilfælde har handlet om væsentlige og afgørende spørgsmål som dansk militær deltagelse i missioner uden for danmarks grænser alle indeholdende sprogligt komplicerede folkeretlige spørgsmål og i alle tilfælde dokumenter som regeringen har afvist at oversætte

det går ikke det må være sådan at skulle en ordfører ikke føle sig i stand til at læse og forstå den udenlandske tekst forud for en vigtig beslutning og beder udenrigsministeren om

præsidium var jeg med til at beslutte at såfremt et medlem på en udenlandsk udvalgsrejse

skulle den assistance som en selvfølge bevilges dette er nu så vidt jeg ved gældende ved folketingets rejser som en selvfølgelighed det bør også være en selvfølge at regeringen yder samme service hvis det ønskes såfremt den forventer at folketinget indsigtsfuldt

regeringens lov og beslutningsforslag det må simpelt hen altid være sådan

skal kunne udføre sit arbejde som folketingsmand uden at være i stand til at håndtere tekster

som hovedregel skal foreligge på dansk det skal være sådan at vi kan debattere på dansk stille spørgsmål på dansk

basere os primært på materiale på dansk men som vi også har noteret i præsidiet

er der særlige situationer blandt andet i det udenrigspolitiske nævn i udenrigsudvalget og i europaudvalget hvor der ofte indgår dokumenter på fremmedsprog

i særdeleshed når det gælder officielle dokumenter fra fns sikkerhedsråd som kun udfærdiges på de seks officielle sprog i den forbindelse

kontakt til udenrigsministeriet

bistå folketingets administration

gerne med på baggrund af konkrete henvendelser fra folketingsmedlemmer til præsidiet

opstille helt faste regler om at

forsinke arbejdet men også fordi der er den her mulighed for

eller kan oversættes til

eksisterende oversættelser eller resumeer

derfor kan radikale venstre ikke støtte forslaget fra enhedslisten som ellers i grundsubstansen naturligvis er det vi arbejder for nemlig at vi kan debattere på dansk og ud fra danske

godt få det på kinesisk og på engelsk

når jeg skal tage stilling til om et bombefly skal ned og agere i et andet land og risikere at slå mennesker ihjel spørger jeg altid hvad har fn sagt om det

det gør regeringen nogle gange også

bruger det som udgangspunkt

skal sidde og sætte mig ind i komplicerede folkeretlige ting

på engelsk skal skelne imellem stabiliserende fredsskabende og fredsbevarende styrker som jo er tre vidt forskellige ting forskellige ting er det så en rimelig arbejdsbetingelse at jeg skal bruge fire til fem gange så lang tid på det jeg erkender gerne at jeg er dårlig til engelsk der er mange der er hoverende og siger nå du kan vel sagtens det engelsk du skal kunne ja det kan jeg når jeg skal snakke med en englænder på gaden men det kan jeg ikke når jeg skal læse

jeg mener at folketinget må være et ting for folket

selv hvis vi har en autoriseret oversættelse af en tekst

få stillet spørgsmål til hvordan man tolker det

derfor kan man sige at at det vigtigste instrument som vi som folketingsmedlemmer har jo så er at vi kan stille spørgsmål også til tolkningen af enkelte ord uanset hvilket sprog de så findes på i de dokumenter

folketingssalen og det er jo også tilfældet så er det rigtigt at være enkelte situationer

ganske udmærket opmærksom på et af grundproblemerne er jo

ikke er muligt at få en fuldstændig autoriseret oversættelse

tekst står på nogle specifikke sprog det er altså lidt vanskeligt af og til

ikke altid man bliver

så må sige mere oplyst når man får den danske oversættelse tværtimod kan der

det autoriserede sprog for den pågældende retsakt eller

det pågældende dokument er det man tager udgangspunkt i jeg synes bestemt

der skal være mulighed for at der

kan få midler til at oversætte sådan

problemet er at hvis man går ud i autoriserede oversættelser får man hele den her meget meget besværlige diskussion

gøre det og derfor

basis for for eksempel en mission i mali i centralafrika i irak for at vi skal sende fly derned

uforsvarligt at jeg skal tage stilling til om unge mennesker risikerer livet

kan få det stykke papir på dansk jeg har

bedt om officielle eller uofficielle eller autoriserede eller uautoriserede papirer

komplicerede folkeretlige ting jeg tror faktisk det af er lidt svært for alle selv for jurister

forstå de fulde folkeretlige implikationer af en ting bare ved at læse

få en forklaring på det det er også derfor når herre christian juhl siger at han har læst meget folkeret

af folkeretten der er masser af bøger om folkeret på dansk

fn resolutionerne

da meget mere om at vi får en bedre

hvordan tingene hænger sammen

at grundteksterne nødvendigvis alle sammen skal oversættes i

positiv over for det men skal vi ikke overlade det til

lade sig gøre i nogle situationer

hvad jeg har ret til jeg synes ikke jeg har fået noget at vide i dag om hvad jeg har ret til og jeg har prøvet alle instanser det er tredje instans

man skal håndtere det bliver nu heller ikke helt nemt

som et arbejdsredskab for folketingsmedlemmerne

en endelig autoriseret oversættelse af en ting

prøve at nævne et eksempel på hvor meget kvababbelse det

kom det frem

en frygtelig masse diskussion det er bare et eksempel på hvor ganske besværligt det her kan være

i orden at centrale juridiske dokumenter som er af betydning for dette tings behandling af lov og beslutningsforslag ikke er tilgængelige på det sprog vi nu engang taler her i landet i et demokratisk samfund skal enhver borger kunne blive valgt til folketinget og kunne deltage i arbejdet på vores fælles modersmål mange er heldigvis gode til engelsk men stoffet kan være overordentlig kompliceret og forudsætte et ekstremt detaljeret kendskab til

fremmedsprog som ikke alle har haft lige gode muligheder for at tilegne sig det er dog ikke kun beslutningstagende folketingsmedlemmer baggrundsdokumenter på engelsk kan volde problemer udfordringen er bredere og kan vel være et egentligt

en given en politisk sag og få forståelsen for detaljerne i vigtige spørgsmål som for eksempel dansk militærs deltagelse i missioner uden for landets grænser som det kan høres tilslutter liberal alliance sig forslagsstillernes argumentation og kan derfor selvfølgelig støtte

offentlighed

folkeparti er det afgørende at

så derfor er vi positivt indstillet over for enhedslistens beslutningsforslag som vi behandler i dag

kan være nødvendigt at forbeholde sig retten til at sige at nogle ting ikke bare kan oversættes

sige at nogle ting må vi fastholde

har en fælles definition af i danmark men at det foregår på basis af et engelsksproget dokument så vores holdning er klart den at vi skal have flest mulige dokumenter på dansk at vi skal have det grundlag

enhedslistens ordfører jeg har meget stor forståelse og veneration for forslaget og også for de argumenter der kommer men det er

selvfølgelig er danske dokumenter sådan må det altid være så derfor er vi som sagt meget positivt indstillet over for enhedslistens beslutningsforslag vi kan ikke umiddelbart stemme for beslutningsforslaget for

vil godt forbeholde os retten til at sige at der er nogle dokumenter i helt specielle situationer som man må tage udgangspunkt i på engelsk

man kan nuancere beslutningsforslaget her men vi er ni og halvfems

det er

i de forskellige niveauer altså ministerier præsidiet og så videre den positive holdning

kunne vi så ikke prøve netop

at de folk der har afvist at vi skal have nogle regler om

har afvist at det her forslag er godt nok måske så kunne overveje konkret hvordan

for jeg føler mig ikke tryg ved at sige at det kan jeg altid gøre ved ministerierne

viser sig at i konkrete tilfælde hvor undskyld jeg havde

jeg behøver ikke nogen store autoriserede oversættelser jeg behøver nogle oversættelser som kan bruges og hvis vi kunne blive enige om at det er den her karakter af dokumenter som skal oversættes kunne folkelige organisationer og andre der interesserer sig for vores arbejde jo også netop rekvirere de der ikkeautoriserede oversættelser

at de kunne forbedre deres demokratiske arbejde ved at komme med ideer

sige deres mening og så videre det er svært i en situation hvor vi har otte og fyrre timer

tage stilling til om et eller andet fly skal et eller andet sted hen derfor er det rigtig godt hvis vi

en regel om at de og de dokumenter i hvert fald bliver oversat

at vi får stakkevis af oversættelser fra bruxelles om ting som er meget detaljerede og som måske omfatter ti tyve tredive danskere og helt specielt tekniske engang politiske spørgsmål de ligger på dansk i massevis det synes jeg er fin service og det synes jeg

godt for dem der har brug for det men for eksempel spørgsmål om krig og fred grundlaget for om vi skal tage ned med vores bombefly og risikere at slå civilbefolkningen ihjel i nogle lande kan vi ikke få oversat på nuværende tidspunkt det bør efter min mening være en selvfølge og jeg

konservatives tilsagn om at være med til at se på den her karakter af dokumenter da jeg synes at de har en særlig betydning

jeg ved ikke hvilket udvalg der normalt ville behandle den her slags ting

hvem skal jeg spørge om hvem der tager et initiativ i den her sammenhæng

der må være et eller andet sted måske kan formanden retlede mig og fortælle mig hvor man

vil sige køretøjer med en tilladt totalvægt på over

det betyder at lastbilsvirksomheder skal opfylde krav om ikke at være dømt for strafbare forhold af betydning opfylde faglige kvalifikationer og krav om egenkapital indehaveren af en tilladelse skal også følge de bestemmelser om løn og arbejdsvilkår for chauffører der findes i de kollektive overenskomster der er en betydelig mindre regulering af varebiler end af lastbiler

virksomheder om at blive tilmeldt cvr registeret og blive momsregistreret

det er ikke nogen ny idé

skal omfattes af flere krav det har været drøftet i flere

en konsulentrapport om spørgsmålet

at den blandt andet konkluderer at to procent

for såkaldt fremmed regning det svarer til cirka tolvtusinde og firehundrede varebiler

opgjort den første januar to tusind og tolv der er generelt en lille konkurrence mellem lastbiler og varebiler som i vid udstrækning betjener forskellige dele af godsmarkedet et tilladelseskrav vil medføre en øget administrativ byrde

de fleste eu lande ikke har regulering af varebiler selv om det dog ses visse steder

mellem regeringen sf og enhedslisten om finansloven for to tusind og femten altså den netop indgåede

følgende her citerer fra aftaleteksten det skal undersøges om der kan skabes bedre og mere fair vilkår på markedet for

med særligt fokus på de områder hvor der er tegn på at der er problemer med løn og arbejdsvilkår aftaleparterne noterer derfor at regeringen vil iværksætte en analyse af konsekvenserne

at de omfattes af krav om løn og arbejdsvilkår svarende til det

analysen skal særligt afdække de økonomiske konsekvenser for erhvervet og staten udenlandske erfaringer med regulering af varebiler samt i givet fald undersøge de eu retlige aspekter

regeringen nu igangsætte en sådan undersøgelse

knytte nogle kommentarer til hvad jeg synes er væsentligt når det skal afgøres

afgørende krav som skal stilles til sådan en ordning for

at sikre ordentlige løn og arbejdsvilkår for chaufførerne det er på det område jeg kunne være mest bekymret for at problemerne er og det er jo også på det område at modellen i godskørselsloven

relevans til gengæld

af den samlede lov for eksempel stilles krav om flere kurser til chaufførerne vil have effekt på flere af de bevæggrunde som

det drejer sig blandt andet om at forhindre anvendelse af illegal arbejdskraft sort arbejde og socialt bedrageri men det vender jeg tilbage til

vil være vigtigt at omkostningerne for myndighederne og erhvervet ved tilladelsesordningen står mål med den effekt som reguleringen har

indføre unødvendig regulering som går ud over

i

for vækst og udvikling af produktiviteten i samfundet og det bidrager selvsagt ikke positivt at indføre flere administrative byrder

siger ikke at man ikke kan diskutere en ny regulering det er præcis det vi gør vi undersøger hvilken form for regulering der vil være relevant

virker på den helt rigtige

type indsats som skal komme fra politi og skattemyndigheder en anden baggrund for forslaget er ifølge forslagsstillerne at sætte ind over for en skævvridning af markedet i forhold til lastbiler

jeg gerne fremhæve i lighed med med undersøgelsen fra to tusind og tretten

varebiler og lastbiler betjener i stor udstrækning forskellige markeder og derfor udgør forskellen i krav til de forskellige typer køretøjer heller ikke et stort problem for konkurrencesituationen mellem de to erhverv men som det fremgår af finanslovsaftalen er regeringen overhovedet ikke afvisende over for at indføre en

vi er præcis ved at undersøge hvordan en sådan kan se ud i praksis i lyset af at det nu er aftalt

den her analyse af konsekvenserne ved at indføre en sådan ordning

at løse problemet med løn og arbejdsvilkår

det som er faldet mest i de tidligere finanslove dengang dansk

vk regeringen var det aldrig rigtig det her der kom ud af det

og jeg hilser det meget velkommen

der er partier der melder sig under fanerne blandt dem som

kan finde en ordning men vi skal jo finde den rigtige ordning

om at vi skulle have vækst så vi skulle ikke trække unødige bureaukratiske regler ned over

erhvervslivet må jeg minde om at hvis det er en vækst i sort økonomi ministeren ønsker så skal vi bare lade de her varebiler trille videre derude der er jo altså lavet undersøgelser der viser at der bliver snydt for over hundrede million kroner om året

det

skat og politi at sikre det det her handler for mig at se om at sikre at de mennesker som arbejder i transportbranchen har nogle ordentlige løn og arbejdsvilkår og det finansloven

bag forslaget herunder at vi skal sikre fair konkurrence inden for vejgodstransporten vi skal også bekæmpe brugen af illegal arbejdskraft og sort arbejde på vejene vil vi heller ikke acceptere når vi alligevel ikke

det fordi vi savner en grundig belysning af konsekvenserne herunder om forslaget medfører mere bureaukrati og øgede omkostninger til administration for eksempel til behandling af de mange ansøgninger om tilladelser vi savner også en belysning af de samlede konsekvenser for erhvervslivet herunder om forslaget medfører øgede omkostninger og nye byrder vi har som bekendt brug for flere arbejdspladser i den private sektor her i landet det skal vi have meget fokus på i al vores lovgivning og netop derfor skal vi være påpasselige med nye byrder

venstre klar til at drøfte tiltag der sikrer ordnede forhold for varebilers kørsel med med gods for fremmed regning ikke at forveksle med håndværkerfirmaer

og andres kørsel med egne materialer men vores beslutning kan have vidtrækkende konsekvenser og derfor ønsker vi at den politiske drøftelse som vi givetvis får på et senere tidspunkt

skal tages på et fuldt oplyst grundlag så vi kan afveje de fordele og gevinster vi opnår med

jeg slå fast at bevidst snyd og svindel for eksempel ved brug af illegal arbejdskraft eller sort kørsel

en sag for politiet og for skat og de skyldige skal straffes det kan blandt

over for andre brancher men alt i alt sympati for ideerne bag forslaget men vi kan ikke støtte

kristian pihl lorentzen prøver at negligere det her det gjorde ministeren også og siger

firehundrede der ligger og kører fragt for fremmed regning i åbenlys konkurrence med resten af uden køre hvile tids bestemmelser uden kapitalkrav uden uddannelseskrav

skrive raketpost på siden og så i øvrigt køre rundt

fuldstændig ligegyldigt med løn og arbejdsvilkår og i øvrigt køre hvile tids bestemmelser og alle mulige andre ting

kristian pihl lorentzen gerne vil bibringes med den her undersøgelse vi kender tallet tolvtusinde og firehundrede det synes jeg er ret

som jeg har forstået beslutningsforslaget

det retter sig mod godskørsel for fremmed regning det er jo også det der finder sted med lastbiler på over tre

samme type godskørsel bare med mindre biler man forsøger

hvis det fungerer i forhold til de store biler

har vi jo godskørselsloven som redskab hvorfor fungerer det så ikke i forhold til de

og også med medarbejdere der kører under nogle helt urimelige vilkår så det

sætter fokus på det her har vi fra socialdemokratisk side rigtig stor sympati for

fra regeringens side sammen med enhedslisten og socialistisk folkeparti har lavet en finanslovsaftale hvor man netop har aftalt at gå i dybden med den her problemstilling

optaget af er jo at sikre at vi skal have bedre løn og arbejdsvilkår gældende for de medarbejdere der sidder bag rattet i de her kurerbiler varebiler og hvad det er vi skal have mere sikkerhed på vejene

tryghed for de her medarbejdere bedre løn og arbejdsvilkår ingen tvivl

handler det om at tage godskørselsloven som vi kender fra de store lastbiler

og så sådan set parallelforskyde over til de mindre varebiler

ministeren og venstres ordfører har på glimrende vis ridset

det er det handler om med godskørselsloven

elementer i godskørselsloven det er sådan at der

eksempel er et egenkapitalkrav hvor man skal have

i egenkapital for at starte op og få tilladelser til at køre der kan jeg godt forestille mig at vi for eksempel i nordjylland hvor jeg er valgt kunne have et enkelt reklamebud der kører rundt med en varevogn som har svært ved at stille med så stor en egenkapital og er det nødvendigvis måden at løse det her på det kan jo godt være at han kan tilbyde sine medarbejdere gode og fornuftige løn og arbejdsvilkår

så vejen frem bare at tage det regelregime som vi kender fra godskørselsloven

på de mindre varebiler det samme med hensyn til kurser

som jeg har læst op på det en hundrede og fire og fyrre lektioner for at kunne køre

det vejen frem jeg er usikker på det

at dansk for sig sparker en åben dør ind vi er jo i gang med at undersøge det her vi fokuserer på løn og arbejdsvilkår og ikke på alt det andet der bare vil give mere bureaukrati

skynder sig straks man har set

gør noget på det her område jeg synes det virker en lille smule lumsk og en lille smule udspekuleret nu havde vi

i den forrige debat her i folketinget en debat om

det her med om tingene skulle være på udenlandsk og på dansk og jeg ved at også herre kim christiansen er meget optaget af at vi ikke må bruge udenlandske ord

dansk ord som kan dække det her med at man på den ene side side holder med vejlegården og siger

i system at det er udenlandske chauffører der kører

gerne vil tage æren for at vi nu fra regeringens side prøver at gøre noget ved løn og arbejdsvilkår

det bedste danske ord jeg har kunnet finde som dækker dansk folkepartis adfærd her

når man kigger på herre kim christiansen

danser lidt rundt om sig selv og inden man ser sig om

man mistet både koncentration og penge og så siger de

det er sådan set som jeg ser det dansk folkepartis politik

prøver at få det til at se ud af en hel masse men desværre er der ikke så meget substans i det

men det vil give en hel masse bureaukrati og uhensigtsmæssigheder det vi leverer fra regeringens side fra enhedslistens side

er vejen frem det er det der gør at de lønmodtagere der sidder bag rattet

at de små varebiler skulle være omfattet af godskørselsloven

jeg bare lige høre om det her er et beslutningsforslag eller et lovforslag og

set regeringen at komme med et udspil på det her område og vi er da villige til at se på om det skal være halvtredstusind

vores sympati med vejlegården hvor vi havde en socialdemokratisk fagbevægelse der stod

forretning synes jeg er fuldstændig usmagelig

og gøre den gældende for varebiler det vil jo hvis man tolker det meget firkantet betyde at der også vil være et egenkapitalkrav på

herre kim christiansen synes at det skal være sådan

i gang med og får undersøgt det ordentligt

så sikrer de her lønmodtagere der sidder bag rattet i de her varebiler bedre løn og arbejdsvilkår og ja

jo ingen grund til at vedtage at vi skal arbejde videre med en idé vi allerede har fået og allerede har vedtaget i en

ikke med i den her finanslovsaftale

man ikke med til at forbedre lønmodtagernes vilkår

ærgerligt men stor ære og respekt for at i har et beslutningsforslag her vi er sådan set bare i gang med arbejdet og hvis det er at vi er enige om at det der skal fokuseres på er at forbedre

så er vi enige men vi kommer ikke til at stemme for det her beslutningsforslag jeg har i øvrigt også lovet at tale på de radikales vegne de stemmer heller ikke for det herre andreas steenberg er forhindret der er meget sympati for det her men det konkrete forslag vil betyde for meget bureaukrati

klart problem at loven ikke gælder for varevogne jeg kan give et konkret eksempel post danmark har overenskomst og aflønner sine chauffører på en ordentlig måde men

der er adskillige af post danmarks konkurrenter

det vil altså sige at der er der chauffører der bliver aflønnet under tarifferne og som har arbejdstid under det som står i overenskomsterne

det er jo klart at det er en uholdbar situation fordi det underminerer post danmark med de ordnede forhold på en helt urimelig måde derfor havde vi det samme krav som dansk folkeparti rejser i det her forslag med til finanslovsforhandlingerne med regeringen og på den måde er sf i

arbejdstøjet og presser på

det er så ikke altid at tingene går helt så hurtigt som man kunne ønske sig det gælder også når der er finanslovsforhandlinger sf

i det her tilfælde med socialdemokraterne og radikale som sidder i regering og de ønskede et noget længere tilløb end det

det er så det længere tilløb der er aftalt det der sker er som det er nævnt at regeringen undersøger om der kan skabes bedre og mere fair vilkår på markedet for varebiler og her står der videre i finanslovsaftalen at man især vil sætte fokus på områder hvor der netop er tegn på problemer med løn og arbejdsvilkår det kunne jo for eksempel være postområdet som jeg nævnte for et øjeblik siden og den unfair konkurrence som post danmark bliver udsat for man vil også se på udenlandske erfaringer og som forslagsstillerne fra

vil der være spændende ting at finde ud af i sverige

til for at køre varevogne under tre

når den undersøgelse der er omtalt

skal forligspartierne mødes igen regeringen sf og enhedslisten og så skal vi tage stilling til hvad der

her vil det helt klart være sfs ønske også på det tidspunkt at godskørselsloven i hvert fald for så vidt angår løn og arbejdsforhold altså bestemmelsen om

skal indføres for varevogne under tre en halv

har livet lært mig

på bygge og anlægsområdet er der

der bliver indført et id kort som alle bygningsarbejdere i danmark skal have danske såvel som udenlandske

hvordan det er gået til at det nu bliver til virkelighed jo det er gået til lige præcis på den måde som det sker nu med hensyn til varevognene nemlig ved at man startede med at lave en undersøgelse

er jeg overbevist om at det her også vil føre til noget godt vi synes at dansk folkepartis forslag er godt for så vidt angår løn og arbejdsvilkår og kollektive overenskomster men som

har redegjort for at vi jo i forbindelse med finansloven har truffet en aftale med regeringen og sf

et analysearbejde

kortlægge problemet

vi har jo længe vidst at der er et problem der er rigtig mange herunder da ikke mindst 3f og 3fs transportgruppen der har gjort opmærksom på det her

har gjort opmærksom på at de mener

konkurrence mod de mange vognmænd

som foretager godstransport og det er

at enhedslisten med den aftale vi har lavet i forbindelse med finansloven

selvfølgelig har det helt klare mål

at køretøjer under tre en halv

og det er jo netop for at sikre mod social dumping for at sikre

køres til overenskomstmæssige forhold

så fremragende at den i virkeligheden sikrer det hvis der ellers

føres den tilstrækkelige kontrol med at loven så også overholdes

forslaget flydende om jeg så må sige

analysearbejdet i forbindelse med finansloven jo

hvis det analysearbejde ikke fører til at vi faktisk kommer frem til det som

gå det skridt videre til den tid er der jo

men det bliver formentlig sådan en regering hvor ordføreren jo har ganske stor indflydelse på tingene og den håber vi så at han til den tid vil gøre gældende så vi faktisk kan komme det her skridt videre men den må han jo tage med sine venner

skal over tolvtusind mindre selvstændige herefter søge tilladelse

hvad dertil hører om køre hvile tids regler kurser og eksamener og

tror på at vi gør danskerne en tjeneste ved ikke at ty til lovmaskinen hver gang vi ser et problem rigtig mange vil formentlig kunne køre meget få gange om året og så tror jeg det vil knibe ved med at få

og jeg imødeser i øvrigt også en del kontrolproblemer hvis vi skal udvide kravene som foreslået alt i alt mener vi at det er at gå lidt for voldsomt frem hvis man skal stille disse krav de sikre vindere

fordi man er i besiddelse af en varebil

det er en professionel opgave liberal alliance kan derfor ikke støtte

nu er sat og som formentlig er

i unfair konkurrence

kan jo være at virksomhedens ydelser er de samme

måske hensigtsmæssigt at vente på den analyse som regeringen

der er selvfølgelig også nogle problemstillinger der rejser sig

at der skal være nogle økonomiske forhold

er det rimeligt at man skal have

og halvtredstusind kroner i egenkapital eller kan det beløb være mindre det synes jeg godt

det skal man på hvert tiende år

lidt rigeligt at bede om hvis man bare driver en lille enmandsvirksomhed der kun kører med varebil

hvis det måtte komme jeg synes også

vandelsmæssigt skal være kvalificeret der er så nogle krav man skal opfylde sådan

at man ikke i er blevet dømt for i længere tid at have foretaget eller drevet ulovlig transportvirksomhed

så er spørgsmålet jo

persontransport eller i hvert fald meget lidt godstransport dem synes jeg godt vi kunne eliminere

når man nu sidestiller

når de nu får de samme rettigheder er der så ikke

skal ensrettes her det synes vi måske nok der er

på plads inden vi kan forholde sig til det her og det er jo at hvis man i dag køber lastbiler

implicit betyde at der heller ikke skal være en registreringsafgift på dem

fundet en løsning på jeg synes

alle de ting jeg her har remset op som nogle hurdler der lige skal

tilpasses kan findes fornuftige løsninger

som tingene er beskrevet i dag og som de bliver fremlagt her i dag er det ikke tilstrækkeligt belyst og gennembearbejdet til at vi

i branchen derude det er jo glædeligt at

de store vognmandsorganisationer herhjemme dtl

når vi får den pågældende undersøgelse uanset om om det så er den ene eller den anden side af salen der måtte

kan få lavet en fornuftig løsning på det her

lige sige et par ting herre

reklamebuddet der kunne være et problem altså mange af de reklamebud jeg har set

det er så en anden ting som det her forslag jo også skal være med til at afhjælpe der bliver kørt ufattelig meget cabotagekørsel med de her varebiler

at det også skal indgå i udvalgets arbejde at vi

selvfølgelig også gælde for de her biler hvis de er omfattet

med vores blå venner og det er sådan lidt den der retorik

om bedre og billigere kollektiv trafik

regeringen og enhedslisten så stop nu alt det der vrøvl om blokpolitik vi samarbejder med dem der vil samarbejde med folkeparti og det gør vi også